da det er ikke tilfældet går vi til afstemning

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet går vi til afstemning

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet går vi til afstemning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

nummer en og fire stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

er stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til

at lovforslaget deles i tre lovforslag deling af lovforslaget i tre lovforslaget er vedtaget herefter er ændringsforslag nummer seks ni til det uddelte lovforslag bortfaldet der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal

der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og fire af et mindretal

der stemmes endelig om det under c nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

er der nogen der ønsker at udtale sig da det ikke tilfældet er forhandlingen sluttet

forslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tre stillet af det samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal og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

udsættes til torsdag den femogtyvende april to tusind og nitten det er først ordføreren for forespørgerne

eller overtaget af regeringens tilhængere forsamlingsfriheden bliver antastet det samme gør religionsfriheden offentlige ansatte bliver fyret i tusindvis for at give udtryk for holdninger som afviger fra regimet og enhver kritik af præsident erdogans slås ned med hård

kuppet i to tusind og seksten skulle retsforfølge og straffes ingen har ret til at forsøge at gennemføre et kup så det er en sag helt for sig

i undermineringen af de demokratiske standarder et konkret udtryk for det er de tusindvis af politiske fanger der er i tyrkiet herunder mange valgte parlamentarikere borgmestre og byrådsmedlemmer derfor har vi socialdemokratiet sf alternativet og enhedslisten i dag valgt at

sætte fokus på de politiske fanger med denne forespørgselsdebat hvad kan udenrigsministeren oplyse om deres situation og hvilke initiativer har regeringen og eu taget i den forbindelse

som vi ikke kan ignorere en allieret i nato og på mange måder en tæt partner for eu og en helt central spiller i spørgsmål

håndtering af migrationsstrømmene tyrkiet ligger geografisk i mødestedet mellem europa og mellemøsten og kunne være en rollemodel for hvordan demokrati respekten for grundlæggende rettigheder og retsstaten kan indgå i et frugtbart samspil med andre kulturelle og religiøse traditioner jeg er så meget desto mere enig

i tyrkiet på menneskerettighedsområdet og i forhold til retsstatsprincipper er meget bekymrende og meget beklagelig det er særlig gået ned ad bakke efter kupforsøget i juli to tusind og seksten kupforsøget var blodigt og traumatiserende for den tyrkiske befolkning det sendte rystelser igennem tyrkiet

desværre må vi konstatere at den efterfølgende undtagelsestilstand ikke kun blev brugt til et opgør med kræfterne bag kupforsøget det blev også brugt til at ramme kritikere af den tyrkiske regering mere bredt herunder oppositionspolitikere journalister og menneskerettighedsforkæmpere undtagelsestilstanden udløb i juli to tusind og atten og blev ikke forlænget men ny lovgivning og dekreter betyder at de tyrkiske myndigheder fortsat har mange af de samme beføjelser som under undtagelsestilstanden så grebet om medierne

er ikke blevet løsnet tværtimod lad mig pege på den seneste rapport fra amnesty international om tyrkiet den konkluderer klart at retssystemet ikke er uafhængigt og upartisk i politisk følsomme sager amnesty international peger på at der er sket en styrkelse af den udøvende magts kontrol over retssystemet

afskedigelse af dommere og anklagere og gentagne angreb

det er en udbredt vurdering at godt ethundrede og tredivetusind offentligt ansatte blev fyret

den bilaterale dialog med repræsentanter for den tyrkiske regering det gælder både kontakt på politisk niveau og

på embedsmandsniveau jeg rejste eksempelvis selv spørgsmålet under mit seneste møde med den tyrkiske udenrigsminister i margen af

ministerrådsmødet den sjette december to tusind og atten i milano og det pres vil jeg fastholde i tyrkiet drøfter danmarks ambassadør løbende udviklingen med parlamentsmedlemmer guvernører myndigheder journalister og civilsamfundet ambassaden følger også i samarbejde med eu landene og andre ligesindede lande og i det omfang

ressourcerne er til stede retssager der relaterer sig til menneskerettighedssituationen det inkluderer retssager mod fængslede politikere

personer jeg må samtidig gøre det klart at det er begrænset hvad danmark alene kan gøre for at presse tyrkiet til at respektere demokrati grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper det er først og fremmest i internationale fora at danmark kan medvirke til at fastholde det internationale pres på tyrkiet

forsikre om at vi fra dansk side konsekvent benytter enhver lejlighed til at rejse kritik af og fastholde et pres på den tyrkiske regering med henblik

og bør stoppes det skyldes netop at landet under erdogan bevæger sig den forkerte vej i forhold til demokrati og menneskerettigheder der er ikke mange andre eu lande der har meldt så klart ud som danmark har men regeringen mener at det er rigtigt i den nuværende situation vi er af den overbevisning at det er vigtigt at sende et meget klart og et meget konkret budskab til tyrkiet på andre områder er der enighed i eu det var et samlet eu der i to tusind og atten var enige om at konkludere at tyrkiet har bevæget sig yderligere væk fra eu og at optagelsesforhandlingerne derfor står stille det blev også besluttet at reducere og koncentrere eus

til demokrati og civilsamfundsindsatser

eu bistand til tyrkiet vil nu især gå til kræfter i landet vi gerne vil støtte det synes jeg er positivt i marts mødtes eus

repræsentant mogherini og kommissær

med den tyrkiske udenrigsminister de fremførte ved den lejlighed igen kritikpunkter

demokrati og menneskerettigheder og det blev gjort med fasthed organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa i daglig tale osce

er et andet centralt forum for samarbejde om europæisk sikkerhed og for at fremme frihedsrettigheder og

her har regeringen taget initiativ til og aktivt støttet op om at eu

med én stemme kritiserer det stigende pres på retsstaten demokratiske principper og fundamentale frihedsrettigheder samt behandlingen af fanger i tyrkiske fængsler det gør en forskel der er rejst individuelle sager hvor regeringskritiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere fængsles på et tvivlsomt tvivlsomt

kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder odihr

mediefrihedsrepræsentanten påtaler også udviklingen i tyrkiet journalisters vilkår og det underminerede retssystem har været genstand for hård kritik danmark har også i fns menneskerettighedsråd været klar i sin kritik af den negative udvikling i tyrkiet jeg gjorde personligt rådet opmærksom på situationens alvor i sidste måned da jeg deltog i fns menneskerettighedsråds højniveausegment vi har fra dansk side konsekvent og løbende arbejdet for at den problematiske situation i tyrkiet er blevet påpeget i eu indlæg i rådets samlinger igennem det seneste år under rådets seneste evaluering anbefalede danmark at tyrkiet fokuserer på at forebygge diskrimination af minoriteter og større magtdeling blandt andet for at sikre øget transparens og for at bekæmpe straffrihed

europarådet er et andet centralt forum for sikring af de helt essentielle værdier omkring demokrati menneskerettigheder og retsstaten i europa danmark har

som tidligere formandskabsland en vigtig stemme i forhold til at fastholde tyrkiets respekt for europarådets værdier og forhindre tyrkiets krænkelser af den europæiske menneskerettighedskonvention tyrkiet er stadig under fuld monitorering

forsamling pace og der er fortsat et meget stort antal klagesager om tyrkiet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol sagerne omhandler blandt andet frihedsberøvelse af journalister og politiske aktivister danmark bidrager for øjeblikket som hoveddonor til europarådets projekt om bekæmpelse af mishandling i det tyrkiske retssystem og regeringen er til stadighed opmærksom på hvorledes vi bedst kan understøtte en udvikling til det bedre i tyrkiet

for forespørgslen regeringen er

og med hensyn til de grundlæggende rettigheder er dybt bekymrende det gælder også de mange fængslinger på et tvivlsomt grundlag det kan vi ikke se stiltiende til

det sender et stærkt signal at danske parlamentarikere også aktivt presser på i europarådet

selv er rejst til tyrkiet for at overvære retssager regeringen er åben for en dialog om hvordan

i tyrkiet bedst kan præges det er vigtigt at fastholde presset på den tyrkiske regering både bilateralt i eu sammenhæng og i relevante internationale fora for snarest at få løsladt personer som er fængslet af politiske årsager men det gælder også indsatsen for på den længere bane at få tyrkiet tilbage i en positiv udvikling i forhold til demokrati retsstatsområdet og med hensyn til

regeringen siger for alvor er næste skridt for

den her situation i tyrkiet blive forværret trin trin for trin og på og på et tidspunkt må

jo tage flere redskaber i brug når man åbenbart er ligeglad når vi kan se at fanger skal sultestrejke og så videre og så videre så videre så hvornår mener ministeren mere konkret at vi skal til at gøre yderligere

man har en stor aftale om flygtninge fra eus side og så videre der en masse store ting som tyrkiet nyder godt af hvornår er det vi

trådt uden for det brede midterspor hvis man skal bruge det udtryk som

vi normalt bruger i udenrigspolitikken og gået foran med et godt eksempel

vores stemme alene er for nem at ignorere så kombinationen af i de bilaterale samtaler hele tiden at tage det op både på politisk niveau og på embedsmæssigt niveau

sendt i forhold til tyrkiets fremtid i eu og så samarbejdet med de øvrige lande

den interparlamentariske union

fra hele verden undtagen nogle enkelte stater

er der parlamentarikere fra fra hele verden i den interparlamentariske

har man en særlig komité komité der beskæftiger sig med menneskerettighederne

organisation kigger man så på er der nogle af vores kollegaer som bliver udsat for menneskerettighedskrænkelser er der nogle af vores kollegaer som bliver forfulgt i et omfang hvor vi bliver nødt til at sige fra det gør den her

menneskerettigheder for parlamentarikere og i forbindelse med

udgav de så en

udelukkende om tyrkiet der var en række lande der blev taget op

hvor der blev kritiseret menneskerettighedskrænkelser men

det er faktisk relativt uhyggelig læsning konferencen godkendte så også en udtalelse om tyrkiet som omhandlede en og tres konkrete personer

fire og tredive mænd og syv og tyve

en over de seks hundrede kriminalanklager som er rettet mod disse

fordi disse anklager jo først og fremmest omhandler helt offentlige udtalelser for eksempel taler i parlamentet om at man går ind for fred eller at man går ind for forhandling

at rejse sager og det drejer sig om organisering af fredelige møder og demonstrationer og så videre

som kom i den her sammenhæng var at den slog fast at alle disse aktiviteter

foreningsfrihed som burde være beskyttet af tyrkisk lov men som altså ikke er det og på den baggrund opfordrede man alle medlemsparlamenter til at tage konkrete skridt for at udtrykke støtte til denne hasteudtalelse og udtrykke solidaritet

der var nogle der ikke stemte for den det gjorde den tyrkiske delegation ikke den udvandrede i protest mod at der blev sat et kritisk lys på dem så

var ikke til stede men ellers var det en resolution som fik bred opbakning

og kommer med noget input og det input er ret klart det der sker i tyrkiet er dybt bekymrende og de opfordrer blandt andet det danske parlament og alle andre parlamenter til at udvise

solidaritet jeg vil sige at en række af de ting som som opfordringen gik på har vi jo også efterfulgt her i

vi har jo som ministeren var inde på en en stående aftale i en række udvalg

vi sender folk til retssager i tyrkiet hvilket jo er

overvåge at tingene går rigtigt til

ved det initiativ

og det ligger ikke i initiativet selv men det består i at vi bortset fra to retssager i diyarbakir som herre lars aslan

blevet forhindret adgang til alle andre retsmøder alle andre retsmøder er vi blevet forhindret adgang til af de tyrkiske myndigheder på trods af at der i den tyrkiske lovgivning

at der er tale om offentlig offentlig adgang derfor er det selvfølgelig vigtigt at der sker mere end det en række af de ting som ministeren har nævnt kan vi kun

under erdogans islamistiske regime enhver kritiker eller modstander af hans regime risikerer ikke kun voldsomme personlige konsekvenser

tyrkiet er således blevet verdens største fængsel

har endda overhalet kina på det område flere journalister har endda fået livstidsfængselsdomme

forkerte ord eller kritisere erdogan personligt selv satiretegnere bliver sat i fængsel

det er både politikere i den tyrkiske sekulære opposition og den kurdiske opposition der

bliver jagtet og demokratisk valgte borgmestre byrådsmedlemmer fagforeningsfolk og andre der blander sig i den politiske debat

forleden blev lederen af tyrkiets opposition kiliçdaroglu overfaldet fysisk i ankara erdogans forfølgelser gælder ikke kun politiske modstandere men også tyrkiets store alevittiske mindretal hvis rettigheder begrænses og som oplever en voksende form for chikane og og forskellige former for forfølgelse men erdogans fangarme når også til danmark vi ved at der

danske statsborgere bliver udspioneret af erdogan der er folk der ikke kan komme til tyrkiet folk der bliver stoppet

ikke kan komme ind eller ikke kan komme ud af tyrkiet vi har ligeledes oplevet hvordan tyske komikere

tyrkiet så det er noget der foregår i hele europa

begrænset til hvad der foregår i tyrkiet vi skylder derfor vores fængslede kollegaer demokratisk valgte kollegaer at sige fra over tyrkiet og vi skylder alle de modige mænd og kvinder der hver dag prøver at gøre en forskel i tyrkiet i kampen for frihed og demokrati ikke at glemme dem

på baggrund af socialdemokratiet enhedslisten alternativet

folketinget udtrykker bekymring for det stigende antal politiske fanger i tyrkiet folketinget udtrykker særlig bekymring over alle de fængslede parlamentarikere og borgmestre som blot i ord har givet udtryk for deres

fængsel men i parlamentet alle fængslede politikere for de to oppositionspartier hdp og chp må løslades øjeblikkeligt folketinget udtrykker også bekymring over de forhold og den isolation som mange fanger afsoner deres domme under i de tyrkiske fængsler isolering af fanger og årelange forhindringer fra at få besøg af familie og advokater er i strid med menneskerettighederne og må fjernes folketinget noterer sig de igangværende og omfattende protester mod den manglende retssikkerhed og fangernes dårlige vilkår derfor opfordrer folketinget de tyrkiske myndigheder til hurtigt at finde en løsning så flere dødsfald kan undgås

var tyrkiet en lille stat på den anden side af jorden

måske knap så så påtrængende med de problemer som tyrkiet påfører

den samme utilfredshed med tyrkiet og med stor respekt for

utrolig mange enkeltsager der kunne bringes frem og kommenteres her fra talerstolen

folk som er kommet i klemme i det tyrkiske system

mange tal på hvor mange kritikere af den ene

diktatur hvorvidt det er et diktatur sådan i den klassiske forstand eller om det efterhånden er blevet et islamistisk diktatur

godt tage en diskussion om men i hvert fald

også at tyrkiet bevæger sig i en stadig mere

også bekymrende at vi har tyrkiet som et fuldgyldigt medlem af nato

med regimer som man måske egentlig helst var foruden

og langvarige forfølgelser af borgmestre parlamentarikere akademikere og lærere og i det hele taget folk som som kunne tænke sig

at sige sandheden og benytte sig af demokratiets

også en til at overveje om ikke det nu omsider er på tide at verdenssamfundet

enkelte konkrete sager og situationer og personer der forfølges jeg synes synes egentlig at

i forvejen og jeg vil tillade mig på vegne af venstre liberal alliance konservative og dansk

folketinget gentager sin kritik af den negative udvikling i tyrkiet på retsstatsområdet og med hensyn til grundlæggende rettigheder folketinget udtaler endvidere sin bekymring over tyrkiets fortsatte fængsling af personer alene på baggrund af fredelige politiske aktiviteter herunder udøvelse af ytringsfrihed folketinget opfordrer regeringen til at fastholde presset på tyrkiet både bilateralt i eu sammenhæng og i andre relevante internationale fora med henblik på at sikre overholdelsen af grundlæggende rettigheder og internationale forpligtelser herunder løsladelse af politikere journalister og andre kritikere som alene er fængslet af politiske årsager

det kan man vist roligt sige det er der jo rigtig mange eksempler på et eksempel er jo

mordforsøget på lars hedegaard som jo var tilbageholdt i tyrkisk fængsel

han så har siddet i raqqa og hygget sig med at

direkte har givet givet adgang til at islamistiske terrorister kunne gå ind fra tyrkiet og angribe de kurdiske styrker i kobane så den islamistiske udvikling i tyrkiet er jo fuldstændig åbenlys men nu nævner herre claus kvist kjær

dansk folkepartis kritik af tyrkiet går så vidt at det også omhandler medlemskabet af nato eller om om man trods alt ikke er så kritisk over for for tyrkiet at man mener at

tyrkiets rolle i nato så er det

ikke er alle venner og samarbejdspartnere man har i et strategisk fællesskab som nødvendigvis er gode venner

geografiske position og den nøglerolle

mellemøsten som som de nu engang har

et tidligere medlem af folketinget som hed

spørgsmålet om nato

i forhold til det altså vi ser jo nu hvordan

for nato og vælger i stedet for at købe en russisk raketsystem hvilket vel oplagt indebærer nogle sikkerhedsrisici

det eller kan man forestille sig et fuldblods islamistisk diktatur som er inden for rammerne af det nato som som

allerførst vil jeg jo også gerne sige tak for ordet

og ikke mindst også sige tak til

for besvarelsen af redegørelsen som vi selvfølgelig lægger os helt på linje med

meget meget bekymret for udviklingen i

tyrkiet jeg har jo selv oplevet

nede at opleve hvordan og hvorledes man ikke

og undertegnede var så alvorlig en trussel at man decideret

lidt faretruende når vi kommer derned åbenbart men det viser jo desværre

er kritisabelt derfor skal vi selvfølgelig også gøre alt hvad vi overhovedet kan

at vi kan sige at det altså har konsekvenser og derfor er jeg rigtig glad for at regeringen

også har den linje nemlig at tyrkiet ikke kan være et eu kandidatland

er der den her store gulerod der hedder et eu medlemskab

være medlem af nato nu oplevede vi jo debatten lige før jeg mener at der er en stor stor forskel mellem et nato medlemskab

er en politisk union hvor vi samarbejder på en lang lang række politiske områder et nato medlemskab er en militæralliance hvor vi er sammen om at beskytte vores del af verden

sagtens at vi kan gøre også med tyrkiet og også i fremtiden nogle af de andre ting som vi kan

europarådet har jo sat

har gjort tyrkiet så sur at de nu har fjernet deres ekstra midler så de nu kun betaler normalt kontingent men alligevel er det en af de veje vi kan gå hvorpå vi kan sige at der altså er en lang række ting som vi skal adressere på en helt anden måde

end man måske har gjort før ikke mindst i forhold til ytringsfrihed ikke mindst i forhold til de politiske fængslinger men egentlig også i forhold til den adgang til

som er ekstremt skæv i øjeblikket når det er sagt er det selvfølgelig vildt positivt at se at der heldigvis stadig væk er en stor prodemokratisk gruppe mennesker i tyrkiet som vælger at stå op imod det vi så jo med lokalvalget at både i istanbul og i ankara

de her prodemokratiske kræfter som selv om de bliver angrebet på kryds og tværs og på alle mulige måder holdt nede i forhold til pressefrihed osv eller manglende pressefrihed

vi på en eller anden mærkelig måde fra den vestlige verden skal prøve

via europarådet forhåbentlig kan få lidt bedre kontakt med nogle af de partier

som heldigvis vil gå den rigtige vej

det som udenrigsministeren talte om i forhold til fns menneskerettighedsråd

også i forhold til tyrkiet

tyrkiet vil have respekt for og derfor var det rigtig rigtig spændende

jeg er lige så nervøs som jeg tror at resten af folketinget er i forhold til hvad fremtiden bringer for tyrkiet men at vi vil gøre alt hvad vi overhovedet kan for at prøve

nogenlunde positive tendenser ind i tyrkiet ikke mindst i forhold til samarbejdet med de prodemokratiske kræfter så derfor støtter venstre

jeg håber virkelig også at vi kan fortsætte det samarbejde der har været i folketinget om at være opmærksom på det her

holde fokus på det så så al respekt for det

måske bare sige to ord om

så var de sikkert blevet lavet om og så havde det været et enigt folketing

man forhandler ud fra og igen jeg håber på at der vil være et fuldstændig enigt folketing som bakker

maj to tusind og sytten aflagde jeg på vegne af udenrigspolitisk nævn et besøg i

i tyrkiet sammen med herre holger k nielsen

vil selvfølgelig ikke lægge herre holger k nielsen nogen form for ord i munden men jeg vil dog sige at mit indtryk fra de

vi havde undervejs på turen var at der er en ret bred enighed i folketinget om at situationen i tyrkiet er rigtig rigtig alvorlig og der er også en ret bred enighed om hvad

kritikpunkterne er

essensen af hvad

organisationer og enkeltpersoner som vi talte med sagde

hvis man skal koge det ned til en essens essens sagde de jo til os der repræsenterede det danske folketing at vi jo ikke

lade solen gå ned over tyrkiet

jo det der sådan set afspejler kompleksiteten vi har en autokratisk regeringen som der er al mulig grund til at kritisere

det gør jo hele situationen meget meget

endnu mere kompliceret bliver situationen selvfølgelig af

i virkeligheden helt uhørte idé som som man godt kunne gøre til genstand for en selvstændig debat

erdogans idé om at han på en eller en måde er statsoverhoved for alle etniske tyrkere uanset hvor de i øvrigt befinder sig

der er fængslinger på mere end tvivlsomt grundlag det er noget som er svært at se stiltiende på og det gør vi heller ikke vi fastholder jo et pres bilateralt vi gør det i eu sammenhæng og i de forskellige internationale fora hvor vi

hurtigst muligt men på længere sigt gælder det jo selvfølgelig også om at få

for tyrkiet også kan blive bevaret og udvikle sig i en bedre retning

den tyrkiske befolkning jo har nogle andre ønsker end dem

repræsenterer og dem skal vi jo ikke lade i stikken men vi skal jo hele tiden selvfølgelig diskutere de mest effektive redskaber og der kan jeg ikke lade være med at tænke på at

en præst og holdt ham fængslet

ren politisk aktion valgte trump jo at bruge økonomien som våben

hurtigt løsladt derefter derfor tænker jeg

også eu kunne anvende lignende probate midler der gjorde at

man kunne få sat fokus på de politiske fanger og få en

i forhold til det diplomati som jeg fuldstændig anerkender men som jo i hvert fald indtil videre ikke rigtig har vist sig

have en lang trappe af eskalation man kan gå op af og trinnene

men hvornår man skal op på det næste

tør jeg simpelt ikke gøre mig klog på i dag på folketingets talerstol men

den amerikanske regering trak det økonomiske kort over for tyrkiet kom der gang i sagerne og der skete der en øjeblikkelig løsladelse

er en korrelation eller en kausalitet her jeg ved ikke hvad der eventuelt også kan være blevet sagt uden for journalisters

udenrigsministeren og flere andre

vi begynder at handle på alt det vi ser ske altså når vi ser fanger der sultestrejker måned efter måned når vi ser antallet af politiske fanger kun stige og stige når vi ser brud på menneskerettighederne ikke bare én gang ikke to gange men blive hverdag blive det normale

ja man meldte ud fra dansk side at man ikke så tyrkiet som medlem af eu men samtidig fortsætter man jo gladeligt med at sende milliarder af sted

den aftale man har lavet om håndtering af flygtninge fra medlemslande i eu og sende milliarder ned til erdogan

og hans styre mens de bryder menneskerettighederne mens de bryder demokratiske spilleregler mens de fængsler journalister

kan se dem som medlem men vi vil med glæde

betale dem for at holde flygtninge væk og samtidig bryde menneskerettighederne det er meget meget mystisk for mig at forstå

ikke her og snakker for at man skal vende ryggen totalt til tyrkiet lukke døren

nogen samtale

at vi ikke står med noget reelt valg til at kunne handle

så åbner de grænserne og så skal vi se på flygtningene igen og det er for farligt for os

vise ansvar når vi ser et land som tyrkiet med den situation vi oplever lige nu det burde vi

gøre uden at vende ryggen til tyrkiet uden at lukke alle døre

det vil være handling der kan forstås det er handling der kan mærkes også af regimet

indtager geografisk dels på grund af at det er en allieret i

en historisk rolle gennem årtusinder

som brobygger mellem europa og mellemøsten

seks otte år siden troede at erdogan kunne bane vejen for en større respekt for det kurdiske mindretal for en langvarig fredelig og stabil

og i stedet for har vi fået

jeg helt på linje med alle de ordførere der i dag har

det er jo sådan med lande der både er allierede og som samtidig må man sige lader meget tilbage at ønske

til den demokratiske udvikling beskyttelse af minoriteter og overholdelse af fundamentale retsprincipper at i det omfang man kan stå sammen både i eu i nato og i det danske folketing om den kritik man udøver jo stærkere taler man jo stærkere er ens udgangspunkt og jo mere vil der blive lyttet

at skabe fælles fodslag

tyrkiet er jo

tyrkiets økonomi er ingenting uden eksporten til eu og det er jo både noget man kan bruge som pisk og som gulerod i de forhandlinger man har

og jeg er helt klart af den opfattelse at den danske

i selen for at skabe en større eu enighed på det her punkt

politiske udvikling i tyrkiet derfor må jeg også sige ligeud at det ærgrer mig meget

til dommer over hvem der har skyld og ikke skyld i det

ganske få nuancer

hvert fald bekendtgøre at vi kan stemme for begge to

har samlet sig om for det er måske er en anelse skarpere i nuancen

bare for at sige

lidegaard rejste det der spørgsmål om eu og hvor afhængig tyrkiet er

og nuværende gældende toldunionsaftale

forholdet mellem eu og tyrkiet gør jo reelt tyrkiet til et medlemsland i eu de har ikke

de har jo en lang række af de fordele som man normalt siger er forbundet med eu medlemskabet

når herre martin lidegaard rejser

være muligt at bruge den

over for tyrkiet til at presse på for forbedringer og dermed understøtte

også fordi der er nogle fordele forbundet med et fuldt medlemskab som der ikke er med det i dag

og det glæder virkelig mit hjerte at

hvordan man synes det går om

afhængig af hvor langt man på de helt konkrete områder er villige til at gå

et redskab som jeg synes man med fordel i mange sammenhænge

er en bred kritik her i folketinget af den tyrkiske udvikling det synes jeg er vigtigt at få kommunikeret ud til omverdenen også til de mange mennesker i tyrkiet

tur til tyrkiet for et par år siden er det vist efterhånden og beskrivelsen af

der var der dengang og som jo ikke er forbedret siden hen for nu at sige det mildt

også enig med udenrigsministeren og de andre der har sagt at tyrkiet er et vigtigt land som som vi selvfølgelig skal forholde os

vil kalde fornuftsbetonet forhold til

den danske regering har sagt at man vil afbryde alle forhandlinger om eu medlemskab med tyrkiet det synes jeg er ret ufornuftigt jeg synes det er langt mere fornuftigt at sige som

sagt at man skal suspendere forhandlingerne midlertidigt indtil der er kommet demokratiske forbedringer i tyrkiet

forsøger at få en klemme på den tyrkiske regering også fordi

hele magten der er faktisk

lang række tilfælde ved lokalvalgene her for nylig stod oppositionen til erdogan og

med så meget at han muligvis kan

opposition en

med andre ord er det jo ikke et entydigt billede af et land der er styret af en diktator det er et autokratisk regime og han forsøger at

så langt som muligt at ændre grundloven at bruge sine beføjelser til

politikere ud af spillet som han er imod

er det vigtigt at vi her i folketinget lokaliserer de handlinger og ligesom udviser solidaritet

de kollegaer som er sat i fængsel i tyrkiet at

de i det mindste i det danske folketing har nogle mennesker

vigtigt at vi vedtager et forslag til vedtagelse under den her debat

der er kommet to

at et enigt folketing udtrykker en kraftig kritik af den måde tyrkiet udvikler sig på en kraftig kritik af erdogans politiske undertrykkelse af oppositionen og en solidaritet med de parlamentarikere de kollegaer som er fængslet i tyrkiet

det er vigtigt at vi indimellem drøfter

danmarks udenrigspolitik hvordan vi som land stiller os på den internationale scene det er i hvert fald et af de områder hvor bred politisk enighed

er vigtig herhjemme står vi snart over for et folketingsvalg og når man ser på tyrkiet bliver man mindet om at sætte pris på det danske demokrati et demokrati hvor man ikke fængsler sine politiske modstandere hvor militæret ikke opererer ud fra

egne interesser men efter den valgte regerings og i den sidste ende folkets

så der er grund til at sætte pris på det danske demokrati og vores retsprincipper

efter det såkaldte kup i to tusind og seksten har erdogan virkelig vist sit sande

kupforsøget er blevet udnyttet til at bekæmpe kritikere af erdogans regering herunder oppositionspolitikere journalister

erdogan har også smadret den tyrkiske model der ellers blev brugt som et godt eksempel på brobygning imellem øst og vest landet har været nøglen til at skabe sammenhæng mellem mellemøsten

europa og også til at forene moderne idealer som

demokrati og retsprincipper med respekten for forskellige kulturer og traditioner det er slut nu så der er al mulig

til at tage afstand fra den udvikling derfor mener jeg også at det er vigtigt at danmark siger klart og tydeligt

det skal vi gøre hvor vi kan komme til det på den internationale scene først og fremmest bilateralt når repræsentanter

den tyrkiske og danske regering mødes både politisk og på embedsmandsniveau skal vi sige fra det er vigtigt at vi fortsat følger retssagerne mod fængslede politiske modstandere og forkæmpere for menneskerettigheder

og på eu niveau her skal vi benytte hver en lejlighed til at udtrykke kritik og lægge pres eu spiller selvfølgelig

en vigtig rolle her for danmark kan ikke gøre det alene eu bør ikke forhandle videre med tyrkiet om optagelse i eu det kan de godt glemme i vores levetid det er meningsløst

sender et helt forkert signal det er glædeligt at danmark er en af de mest markante stemmer i eu i den debat

skal fortsætte med at være initiativrig når det kommer til kritik af erdogan som når regeringen har presset på for at eu

behandlingen af fanger i tyrkiske fængsler og fængslinger fængslinger på et mildt sagt tvivlsomt

menneskerettighedsråd er det vigtigt at danmark fastholder sin kritiske tilgang til tyrkiets udvikling danmarks udenrigspolitiske

at kæmpe for basale menneskerettigheder for demokrati og for retsprincipper alle steder hvor vi kan komme til det helt basalt jo flere demokratier i verden jo mere fred

vi i det konservative folkeparti støtter regeringens fremragende

sende det klare signal til tyrkiet om at vi ikke ønsker at de bliver medlem af eu fordi de er gået for langt i den forkerte retning det respekterer

kan argumenteres både den ene og den anden vej jeg synes at det er med til at sende

og det kan være rigtig rigtig vigtigt i forhold til

i tyrkiet og hvordan nogle befolkningsgrupper i tyrkiet har det så tror

vi har set hvad borgerkrigen i syrien har afstedkommet af flygtningestrømme og ustabilitet hvis man tror at man kan fortsætte den undertrykkelse af halvdelen eller måske endda over halvdelen af

befolkningen i tyrkiet uden at der kommer en reaktion så tager man fejl en borgerkrig i tyrkiet vil sende millioner og atter millioner på flugt og der vil ikke være nogen erdogan til at betale for at holde dem tilbage de vil stå i europa umiddelbart efter så enhver der ikke ser det som en seriøs opgave at sørge for at folk i tyrkiet har tålelige forhold i tyrkiet inviterer til en flygtningestrøm uden lige det vil jeg

klogere at forebygge frem for febrilsk at forsøge at redde situationen når

er opstået og derfor er den her diskussion så vigtig i forhold til at støtte de demokratiske kræfter

to forslag til vedtagelse det ene kendt af alle

andet kun kendt af regeringspartierne og eventuelt et enkelt parti mere vi andre har jo ikke

nu bliver uddelt og

at det kan afklare det nu står jeg jo heroppe og kan ikke læse hvad der står men

den

som ikke var med her

grunden til at det er taget med er naturligvis

diskussion om hvem der er politisk fange og hvem

politisk fange er omdiskuteret der synes vi at det er nødvendigt at slå fast at fordi

betyder det altså ikke at man i årevis kan forhindre dem adgang til en advokat til deres forsvarer fordi folk ikke er politiske fanger

at man i årevis kan fratage dem

besøg af deres familie

kan holde folk isoleret det synes jeg

vedtagelse der nu er ved at blive uddelt og og så

politiske fanger

udtryk for nogle politiske synspunkter skal slet ikke være fanger de skal ud af fængslerne hvorimod folk der er dømt for at

det der er reglen eller udgangspunktet men selv der er der nogle rettigheder

er det jo fordi der i øjeblikket er en sultestrejke i de tyrkiske fængsler som stort set ikke beskrives nogen steder men som omfatter tusinder af politiske eller hvad man nu vil kalde dem

sultestrejke vil desværre

føre til at den første parlamentariker

jeg tror man skal prøve at overveje hvad det kommer til at betyde for situationen i tyrkiet når det sker det vil ikke være et positivt tegn og derfor ligger der jo også den

spørgsmål meget kraftigt over for den tyrkiske regering for at undgå den situation

jeg håber meget at vi kan fortsætte det samarbejde vi har haft om

der består i at tage det op i de forskellige organer hvor vi arbejder europarådet

at regeringen tager det op over for

delegationer med en så bred sammensætning som det overhovedet er muligt for at overvåge retssagerne og på den måde følge opfordringen fra den interparlamentariske union

tørkepakken fra i sommers som socialdemokratiet også

nemmere for unge landmænd der skal overtage en bedrift

konkret foreslås

det undskyld mig

mulighed for godtgørelse af punktafgifter for § otte godkendte velgørende organisationers brug af forskellige afgiftspålagte varer altså konkret foreslås det at en organisation der er godkendt under den her paragraf kan få godtgjort punktafgifter der er betalt

når chokolade og sukkerprodukter kaffe isprodukter doneres til brug for julehjælp hjælp til fattige familier

bedst af alt ville det jo være hvis vi i vores samfund havde færre problemer

har brug for den her type

men det har vi nu en gang og skal der gøres mere

andre lovforslag det handler om og andre politiske diskussioner vi skal have her er der altså mulighed for at det kan blive lidt mere attraktivt

hjælpe de her organisationer med at få adgang til varer som de kan bruge i deres

eller som ender med at blive kasseret af organisationen selv eller som den selv skulle give sig til

sælge videre i egne genbrugsbutikker

der her er nogle afgifter der kan blive refunderet og at man lettere kan få adgang til de her varer der ender med

nogle mennesker i udsatte

det prikker til nogle forhold man må bemærke her altså for det første at coop jo siger at

den her type af varer ikke er dem der typisk

skraldere og foreninger og andre godt vil have adgang til varer der ellers ville blive smidt ud og hvor jeg forstår at det ikke er ministeren men venstre der vil nedsætte et

ministeren mon på noget tidspunkt har haft den sag på sit bord og ikke har kunnet løse

i den her valgperiode det må vi jo blive klogere på i skatteudvalget men jo også en vigtig dagsorden

om vi kan løse det problem endelig er

følger der selvfølgelig noget bureaukrati med altså at man som organisation vil blive pålagt

at udfylde forskellige blanketter holde regnskab ligesom man på myndighedssiden vil skulle

tilretninger af systemerne for at kunne administrere de her ting

tilbyde de systemer og forvalte den her lov

den gavn det vil ende med at gøre ude hos

i hvert fald man skal man skal holde øje med og man skal forsøge at gøre det så smidigt og billigt som muligt at lave den her ordning ellers kunne så godt bare have givet de organisationer nogle flere penge

forenklinger for virksomheder der overfører varer fra et land til eget lager i et andet land hvor varen skal sælges

fornuftigt at kunne hjælpe de virksomheder der har den form for handel til at gøre det administrativt mere enkelt dels er der nogle regler i den her opdatering af momsdirektivet der skal modarbejde momssvig

jo god grund til det er et område hvor der desværre sker meget svig

om hvad skatteforvaltningen skal vide

et salg det er også rigtig godt til det skal så lægges behovet for at skatteforvaltningen bliver stærkere til at kontrollere de her forhold

er der en række opstramninger på motorområdet der udmønter dele af den aftale vi har indgået bredt i folketinget for at bremse fusk og svindel i forbindelse med eksport og import af biler

sket noget før og vi synes at det er en skam at der skulle gå så længe og komme kritiske rapporter fra rigsrevisionen

vi har lavet den aftale og nu implementerer de her ting i lovgivningen så så man kan vel opsummere lovforslaget sådan at det vil blive lidt mere attraktivt for producenter og forretninger at donere chokolade kaffe og andre ting til velgørenhed at det bliver lidt nemmere at eksportere og lidt vanskeligere at fuske med moms i eu og at vi kommer tættere på at få skabt orden på

bilområdet ved eksport og import det

et senere lovforslag skal henvise til den første tale under det her lovforslag og det kan

værre noget så jeg tror jeg holder mig til det jeg vil sige nu som nævnt indeholder det her lovforslag flere delelementer

vil nævne er det omkring godtgørelse af afgifter hvis varer gives til velgørenhed som jo virker fornuftigt nok

donerer noget chokolade eller noget kaffe til en kasse med julehjælp eller

herberger eller varmestuer

ikke inden har modtaget betaling for varerne det synes vi endda ville være ganske fornuftigt fordi det

til at man donerer varerne væk i stedet for at smide dem i i skraldespanden hvis

tæt på en udløbsdato eller andre ting men det rigtigt som socialdemokraternes ordfører

noget bureaukrati fordi der bliver en masse ting man skal opgøre og registrere og der bliver noget kontrolarbejde

ulemper opvejet mod hinanden synes vi stadig væk at det er en ganske fornuftig idé at

kan vælge at donere nogle gode varer til gode

element er implementering af det nye momsdirektiv som blandt andet skal gøre det sværere at snyde med med moms ved eu handel det er jo et område vi har set der har været rigtig meget svindel med over mange år

løser helt op for det men det er trods alt nogle små justeringer som gør at der er en lidt mindre chance for at der bliver svindlet massivt med med

moms henover eu grænserne

udmøntningen af aftalen på motorområdet som vi jo indgik på baggrund af at der blandt andet kom en meget kritisk rapport fra rigsrevisionen som jo viste at man i skat havde vidst i tre år at der blev snydt massivt på det her område

agere på det men da rapporten så kom frem og

været noget pressedækning på det valgte vi så i et enigt folketing som jo også er positivt

på det og afskaffe den her selvanmelderordning og

noget af aftalen bliver så udmøntet her blandt andet ved at vi afskaffer den her godtgørelse på fire hundrede kr hvis man bliver indkaldt til syn med sit

på punktafgifter i en slikbutik eller andet får man jo ikke penge for at blive kontrolleret men alt i alt er

men det skyldes simpelt hen at der er så mange lovforslag på skatteområdet

man er nødt til at samle nogle af dem i nogle større lovforslag men som de tidligere

for eksempel slik chokolade og kaffe og

billigt til en velgørende organisation som

få godtgjort punktafgifterne

en ting vi sætter utrolig stor pris på i venstre

omfattet af en regulering der gør at man skal indkræve moms men man kan vælge at donere varerne for et lille beløb og og så

tvunget til at gøre det for den oprindelige værdi men for det som man donerer det videre til så det er jo en mulighed der er på nuværende tidspunkt og som jeg synes er rigtig positiv og med den her lempelse i forhold til de her punktafgifter

madspild så det er

set er rigtig rigtig positivt den anden del af lovforslaget omhandler som

ordførere også nævnte eus momsdirektiv det handler både

om konsignationslagre kædehandel og bekæmpelse af momssvig

undgår at der bliver snydt med med momsen mellem eu landene

så det synes vi er rigtig rigtig positivt den sidste del man kan snakke om

den del der handler om opstramning i forhold til eksportgodtgørelsen for biler ganske rigtigt

efter at rigsrevisionen kom med deres rapport indkaldte skatteministeren til forhandlinger med alle folketingets partier

er rigtig glad for at alle partierne vil være med til at stramme op for de her regler så vi forhåbentlig kan sikre

det synes jeg er rigtig positivt når vi i folketinget kan arbejde på tværs af partiskel og tværs

så tak for samarbejdet omkring det

der er mulighed for at få godtgjort visse punktafgifter hvis varerne bliver anvendt til humanitære formål det drejer sig om at organisationer det kunne være blå kors eller red barnet så bliver fritaget for punktafgifter af kaffe og chokolade som så kan bruges til varmestuer eller andre arrangementer det er jo et meget lille beløb det koster cirka en million kroner om året så det

kædehandel og bekæmpelse af momssvig det kan vi også støtte så er der den sidste del af lovforslag som jo handler om opstramninger

noget som vi har skullet gøre længe noget som nu kommer til at være et lovforslag i folketinget noget som er en del af nogle snakke som vi har haft ovre hos skatteministeren

og det kommer der nok lovforslag om inden dette år er omme ikke inden denne folketingssamling er omme men inden dette år er omme så så det er en del af nogle snakke vi har haft ovre hos skatteministeren som er meget positivt og som bidrager til at lukke nogle huller

simpelt hen er blevet spekuleret alt for groft i at

fifle med reglerne og dermed unddraget sig at betale det som de efter enhedslistens mening

betalt fra starten så det er også

strammet op i forhold til fusk med eksport og import af biler så samlet

det her lovforslag

omhandler ændringer af regler på

rimelige regler på afgiftsområdet det er hårdt tiltrængt vi har en alt for kompliceret og uigennemskuelig skattelovgivning i danmark det medfører store administrative omkostninger for både det offentlige og for virksomheder chokoladeafgiftsloven

glimrende eksempel på det chokoladeafgiftsloven blev indført

nitten to og tyve og den har for længst overskredet sin holdbarhedsdato den er så kompliceret at selv myndighederne er usikre på hvordan den skal administreres den burde vi få afskaffet en gang for alle med det her lovforslag

gøres det muligt for velgørende organisationer at få godtgjort afgifter på chokolade kaffe og is når man

den her type varer til for eksempel herberger og andre det synes vi er fornuftigt nok så implementerer vi også et nyt momsdirektiv fra eu som skal gøre op med snyd når der bliver handlet med varer hen over grænserne og så bliver der endelig strammet op på motorområdet i forbindelse med import og eksport af biler det har også været nødvendigt

man burde gå til roden af problemet nemlig det at vi har afgifter på biler som er alt for høje

dem indimellem men roden til problemet er at vi har alt for høje afgifter på det her område som på alle mulige måder er ufornuftigt så der burde vi også sætte ind og få nogle mere rimelige og gennemskuelige regler

forslaget blevet så fornemt gennemgået af flere ordførere

nogle spørgsmål som jeg som jeg lige vil stille i den her sammenhæng

hvor hvor et af dem er en aftale som

styrke regelefterlevelse på motorområdet altså den aftale som

lidt at den så er en del af et lovforslag der

jo så heldigvis er sådan umiddelbart positiv over for

markere noget andet i de andre tilfælde men vi

op til at vi har indgået en aftale

det her forslag om godtgørelse af punktafgifter ikke giver et øget incitament til at

om effekten af det her forslag men vi

venstre er tilhængere af lovforslaget og

komme til tredje behandling vi synes det er fornuftigt at organisationer der

eksempel giver julehjælp kan få lov

trække nogle punktafgifter fra så de kan købe mere julehjælp for de penge de nu har

undgå momssvindel er fornuftigt og det er godt at

også kan deltage i den kamp det er jo noget der bliver større og større jo mere vi alle sammen nethandler og køber ting i udlandet og får

skal betale moms i danmark hvis man sender mange ting til danmark og det tror jeg vi alle sammen ved ikke rigtig sker i alle tilfælde i hvert fald det sidste

spørgsmålet om om eksport og import af brugte biler især

den svindel vi har set og et af initiativerne

udmøntet her hvor skattevæsnet får længere tid til at

en skat man skal betale når man importerer og eksporterer en bil det kan vi støtte op om det er vores opfattelse at det gør at

delelementer der er en en indsats mod momssvig som

eu direktiv og det er rigtig godt at der bliver sat ind der

vi har desværre set rigtig mange eksempler med svig gennem kædehandel

første til sidste led og det er jo også et udtryk for at vi

har forskellige regler i de forskellige eu

bureaukrati

også på skatteområdet det var liberal alliances ordfører også inde på og her kunne det i hvert fald være rigtig godt at få nogle

igennem de huller at vi ser rigtig meget svig

derigennem så er der også

forskellige velgørende formål jeg hæftede mig også

de høringssvar som som lagde op til

den største forskel det gør så heller ikke nogen skade vi må må håbe at det faktisk gør en positiv forskel

selvfølgelig også som herre rune lund var inde på

svig på motorområdet

sat ind her efter det vi har aftalt der er stadig væk nogle udeståender

skabe klarere og mere rimelige regler for afgifter

det konservative folkeparti kan bakke op om det er et rigtig fint skridt i den rigtige retning og jeg skal heller ikke forlænge debatten

så jeg vil bare fremhæve det element som vedrører

for at få afgifter retur hvis man

vi skal have gjort mere for at bekæmpe madspild og i det hele

opstramninger på motorområdet som vi jo har lavet en aftale om

få implementeret det her momsdirektiv så vi kan blive bedre til at få bekæmpet momssvig på tværs af eu grænserne vi bakker selvfølgelig op om alle elementerne i lovforslaget og støtter

at lovforslaget er så godt og gennemtænkt at der

i folketinget nemlig at folketingsvalg

som nærmer sig men jeg vælger nu at lægge det første til grund nemlig at det på trods af forskellige udfordringer som

den positive modtagelse af lovforslaget her i

ønsker jeg som skatteminister at vi har så enkle skatteregler som overhovedet muligt men når vi nogle gange har mere komplicerede skatteregler

som skatteminister ønsker at det er svært at snyde og svindle og nogle gange

to hensyn desværre dårligt op med hinanden

udnytter til at snyde og svindle og nogle gange mere kompliceret end det i virkeligheden bør være

og faktisk gør det lettere for virksomhederne

forslaget betyde større retssikkerhed for virksomhederne

transaktioner på i

jeg er godt tilfreds med at vi kan gøre det vanskeligt for dem som forsøger at omgå momsreglerne og det gøres ved at kræve at køber altid skal oplyse sit momsnummer til sælger for at sælger kan sælge momsfrit til køber uden for eus grænser i den forbindelse

godtgørelse af punktafgifter til organisationer som en række ordførere også har været inde på gør vi det muligt for visse organisationer og foreninger at få godtgjort afgifter af chokolade kaffe og is når de uddeler varerne gratis for eksempel i forbindelse med julehjælp eller til brug i

men det kræver altså to milliard kr som jeg ikke har

bruge på på det her område derfor må man prøve at lappe på de problemer

to og tyve så skaber og det gør vi så med forslaget

afgifterne forslaget vil give virksomheder som producerer eller sælger de omfattede varer et større incitament til at donere eller sælge varerne billigere til organisationerne i stedet for at kassere dem samtidig får organisationerne flere midler til deres humanitære arbejde når afgiften så

hjælper dem der har brug for det så spørger alternativets ordfører

også hørt at nogle af de her dagligvareorganisationer

det var dem der fik godtgjort afgifterne det kunne

men der løber man ind i det hensyn jeg skitserede til at starte

overholde reglerne og det er de store supermarkeder men man kan ikke bare give tilladelse til de store supermarkedskæder for det kommer til at gælde alle og jeg tror også at der er nogle mindre købmænd folk der sælger slik og andre som vil udnytte reglerne til at snyde og svindle

vi valgt en model hvor det er de velgørende organisationer som kan få godtgjort

afgifterne og man må sige

interesse i skubbe på den her dagsorden omkring bæredygtighed

rigtigt det vil isoleret set være en bedre forretning for coop eller for dansk supermarked eller for netto eller for irma hvis de kunne få refunderet afgifterne men det må da være det næstbedste hvis de kan sørge for at dem de giver varerne til

folk der uddeler

kan få refunderet de her så bruge pengene til til deres arbejde

de organisationer

indgå formaliseret samarbejde med store danske supermarkedskæder og jeg synes man skulle tage dem på ordet når de siger

madspild altså dansk supermarked coop og de andre og sige lav de her samarbejder

med at pengene går til at støtte nogle af de her organisationer

gennemføres en række initiativer der skal øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for snyd på på motorområdet der spørger alternativets ordfører igen helt rimeligt

hvorfor er det her blevet puttet ind i et lovforslag

det skyldes som jeg også tror venstres ordfører var inde på at vi har rigtig meget lovgivning på skatteområdet og hvorfor har vi det det har vi fordi grundlovens § seks og fyrre siger

en beskyttelse af borgerne at hvis jeg som skatteminister skal opkræve en afgift eller en skat

skal det hjemles ved lov det betyder at noget imellem ti og tyve procent af al lovgivning

for det

gerne vil have det delt så vil jeg og regeringen støtte det

foretage grundigere kontrol af anmodninger om udbetaling af eksportgodtgørelse før godtgørelsen udbetales og det er et skridt i den rigtige retning i forhold til

ordningen for udbetaling af eksportgodtgørelse igen er det et godt eksempel på at oprindelig vedtog et enigt folketing nogle meget enkle regler der var effektive at administrere for eksport af biler til udlandet

overholdt reglerne var det flertallet

var det et mindretal ja

større mindretal end jeg havde regnet med det må jeg sige det er men der nogle der har snydt og svindlet og de ødelægger det så for alle dem der er retsskafne så vi nu laver nogle regler

og mere bureaukratisk og dyrere at eksportere en bil men det er altså nødvendigt for at undgå at folk kan snyde og svindle og jeg synes vi har lavet en rigtig fin rigtig fin

som gør at man fortsat kan eksportere køretøjer

for at der kan snydes og

det komplicerer selvfølgelig også tingene og administrationen af det med de ord håber jeg som sagt også at der ved anden og tredje behandling vil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

tilfælde men i socialdemokratiet har vi et ønske om inden inden vi går videre med forhandlingerne om det her lovforslag at drøfte den del der handler om de skilte familier med ministeren igen

skilsmisseaftalen intet ønske om at genaktivere nogle potentielle konflikter mellem parter der har fastlagt hele deres hverdag hele deres skilsmisseliv hele deres økonomi

vi ønsker at vi i fællesskab kan finde en ordentlig løsning på det her problem og derfor opfordrer vi ministeren til at vi sætter os omkring et bord og løser det forud for

ingen grund til at vi herindefra begynder

der allerede i dag er skilt og har fundet mindelige løsninger og tilrettelagt deres økonomi så så socialdemokratiet vil meget gerne

er jo en udmøntning af en aftale som alle partier står bag så derfor kan jeg allerede nu sige at vi støtter lovforslaget det handler om som

begge to har forældremyndigheden fremover skal dele børne og

en ordning hvor barnet er syv dage ved den ene forælder og syv dage ved den anden forælder

delt børne og ungeydelsen og det synes vi da er ganske fornuftigt vi

villige til at kigge på det i aftalekredsen hvis der er behov for det

støtte det her lovforslag da det

betyder lovforslaget her at børne og ungeydelsen også kaldet børnechecken som udgangspunkt skal deles mellem forældrene det gælder uanset om de bor sammen eller ej samtidig gives forældrene mere frihed til at vælge om udbetalingen kun skal ske til den ene af forældrene det kræver dog et samtykke fra begge forældre hvis udbetaling skal gives til den ene i venstre mener vi at det giver forældrene mulighed for at sammensætte de familiemønstre som de finder mest passende og at det samtidig sikrer et sikkerhedsnet hvis forældrene ikke kan blive enige så er der også noget der vedrører den grønne check som består af et beløb til alle personer fyldt atten år samt en supplerende grøn check til børn for op til to børn per familie den supplerende grønne check skal også deles mellem forældrene

som følge af det her lovforslag i de fleste tilfælde udbetales ydelsen til moren

udbetalingen skal altså ikke længere automatisk ske

skal fremover sikres at både moren og faren bliver tilgodeset på lige fod venstre bakker op om gennemførelsen af det her lovforslag og loven kommer altså til at afspejle en fuld ligestilling mellem kønnene

betyder det her lovforslag at forældre myndighedsindehavere som har fælles forældremyndighed fremover i udgangspunktet hver skal modtage halvdelen af børnechecken

det handler jo om ligestilling det er en del af en aftale som som alle folketingets partier er med i

vi støtter selvfølgelig

ligestilles i relation til udbetaling af børne og

eventuelt kunne gøre for de familier som så at sige allerede er skilt

aftaler ud fra de eksisterende regler og det vil vi også gerne være med til at diskutere i det hele taget synes

tingene lander ovre i folketinget og der kommer en lovbehandling og

hvis der er partier som som ønsker at diskutere ting når tingene lander ovre

at det er demokratisk rigtigt at man lige

tager en vender på det så det vil vi selvfølgelig også gerne støtte jeg vil sige at

når lovbehandlingen og de tre behandlinger kommer herovre i folketingssalen kan komme ting frem som gør at

skal ændres og der har vi jo også set at der er blevet stillet ændringsforslag til aftaler som sådan set er blevet indgået ovre i

en god måde at arbejde på

reglerne således at indkomstaftrapningen sker på grundlag af ydelsesmodtagernes individuelle

lidt særprægede familietyper men

hvor den ene forælder og det vil så typisk

har en meget høj indkomst mens den anden forælder og det vil så

få en skattelettelse ud af det mens der vil være

andre som vil få det modsatte der er i hvert fald lige noget teknisk som som jeg godt lige

afklaret men det vil der så også være tid og mulighed for

som der plejer at være i udvalgsarbejdet

få nogle tal for hvad det er vi taler om og at få et overblik og så må vi jo se på hvad svarene siger men

er vi naturligvis positivt indstillet over for lovforslaget men er der noget der eventuelt skal tilrettes

er det jo den mulighed vi har i forbindelse med at

typisk er forslag som handler om at begrænse danskernes frihed for at skabe mere lighed det kan enten være forslag om øremærket barsel eller

forslag om kvoter for kvinder i bestyrelser og det gør mig vanvittig frustreret når man vil fratage familier

frihed fratage familier retten til at indrette sig som

gerne vil eller når man vil tvinge virksomheder til at se på køn

kvalifikationer for det har intet med ligestilling at gøre

for det her forslag vil rent faktisk øge ligestillingen ved at man per definition stiller mor og far lige ved at dele børnechecken ligeligt mellem forældre og ikke bare som man har gjort hidtil sende checken til mor hvis forældrene er enige om at checken skal sendes til mor jamen så kan man aftale det og så kan man få det sådan men det må være ligestilling at man per definition stiller forældre lige det er godt og er særlig glad fordi liberal alliance har presset på for det her det var vores ønske i forhandlingerne og derfor er

liberal alliances ordfører her

er det blevet påpeget også af socialdemokratiet at

skal kigge på og det det synes jeg også

alle partierne har været med i og som skulle

bedre vilkår for at der sådan bliver en

kommer til at køre meget bedre i fremtiden men men hvad med dem

og i det her tilfælde moren og faren eller de to forældre alt efter familiemønstret så

en økonomisk fordeling af nogle penge glemmer børnene i det her så

er på dagsordenen i det her forslag synes jeg vi skal huske at bringe børnene op på lige fod med de voksne og få set på om der er nogle ting som netop bliver påpeget i høringssvarene som skal gøres en smule anderledes og det håber jeg

radikale venstre er vi også enige i at børne og ungeydelsen skal deles ligeligt mellem forældrene når det handler om det fremadrettede det er jo det der er diskussionen her i dag

i radikale venstre mener vi også og har vi den opfattelse at det vi har aftalt er at

nye skilsmisselov som vi har vedtaget det her lovforslag lægger op til at børne og ungeydelsen også skal deles

skilt i de år der er gået det kan vi ikke støtte op om og vi vil meget gerne støtte op om at der bliver lavet et ændringsforslag

til at vi ikke vil være med til at dele børne og ungeydelsen for

en lang række kritiske høringssvar fra de organisationer som kæmper for børnenes tarv især

de her skilsmissesager

hvordan man skal fordele den her

og ungeydelse nu lige pludselig skal til at diskutere med hinanden igen hvordan man skal fordele de her penge så risikerer vi at rigtig mange

ender i nogle meget konfliktfyldte familier og på den måde skal få rippet op i alle de sår der var da deres forældre blev skilt det ser vi ingen grund til og vi synes det er meget ærgerligt hvis vi her i folketinget er med til at lave en lov der helt unødvendigt bringer nogle

familier ud i nogle konflikter og bringer nogle børn ud i nogle ulykkelige måneder hvor forældrene skal diskutere hvordan de skal fordele de her penge så vi vil gerne støtte op om det her lovforslag hvis

delingen af børne og ungeydelsen gælder fremadrettet

de fleste af skatteordførerne der har

socialdemokraternes ordfører fremlagde nemlig om hvad der skal ske bagudrettet

ud i en ny konflikt det er det ene det støtter vi fra sfs side at vi får afklaret det andet er

om jeg kunne læse læse ud af bemærkningerne

fordelingsmæssig effekt

i bemærkningerne til lovforslaget

jeg tror også min kollega herre rune lund var inde på

en skatteforøgelse for andre par afhængigt af hvordan

også høre høre skatteministeren om vi ikke

det er jo rigtig mange mennesker

som skal give familierne bedre mulighed for at indrette sig individuelt i forbindelse med fordelingen af

det er en aftale som vi konservative også er med i og vi

er forældede og har i lang tid trængt til et eftersyn

rigtig godt tilfreds med at det er et enigt folketing som så står bag den aftale som vi nu udmønter nemlig hvor vi moderniserer reglerne

sikre en højere grad af kønsmæssig ligestilling

samtidig give mulighed for at man kan dele ydelsen imellem sig afhængigt af hvordan man ønsker at indrette sig som familie

giver familierne større frihed

vi får et system som i højere grad afspejler familiemønstrene i dag

det er den sidste del af udmøntningen af aftalen om ét familieretligt system som er en aftale der er indgået på børne og socialministerens område lovforslaget er først og fremmest vigtigt af hensyn til ligestilling mellem forældre og så afspejler de regler der gælder i dag jo ikke den virkelighed

de familiemønstre der er i dag efter de gældende regler udbetales børnechecken i langt de fleste tilfælde til moderen

hvor børnefamilieydelsen som det hed dengang

med rette været kritiseret ud fra et ligestillingsmæssigt

mig som skatteminister der står med lovforslaget her i dag om

noget hvor man udbetaler en ydelse det

som skatteordførere vi laver lovgivning om at kræve penge ind ikke udbetale dem som ydelser så skyldes det

var der et fradrag på området derfor har det så af historiske årsager ressortmæssigt ligget

skatteministeren det giver så også anledning til nogle af de problemer der rejses her i dag af ordførerne derfor skulle man måske i et eller andet omfang overveje

område her ressortmæssigt ligger det er ikke min beslutning som skatteminister det er den til

i sidste ende vel majestætens beslutning hvordan ressortfordelingen er men når nogle af de her ting som

på ét ministerområde som så udmøntes med et lovforslag på et

på tide at indføre mere moderne regler der tager højde for at der er mange forskellige måder at indrette sig på som familie

ej men samtidig vil forældrene hvis de er enige have mulighed for at vælge at udbetalingen af børnechecken skal ske til den ene forælder det vil typisk være i situationer hvor udgifterne

det rimeligt nok at børnechecken også udbetales til til den forælder der har udgifterne men det kan man

hvis ikke forældrene kan blive enige og det sker jo en gang imellem så kan den ene forælder anmode om udbetaling af hele ydelsen hvis det kan dokumenteres at barnet ifølge en samværsafgørelse samværsafgørelse skal være mindst ni ud af fjorten dage hos

vedkommende på den måde kan forældrene i højere grad indrette sig som de ønsker men samtidig tages der hensyn til de tilfælde hvor der ikke kan nås til enighed men det letteste er jo ikke mindst af hensyn til barnet at forældre sætter sig ned og

det er ikke meningen og hensigtsmæssigt for nogen slet ikke for børnene efter min politiske opfattelse at det her spørgsmål ender

i et statsligt statsligt system det ville være lettere hvis man kunne bøje sig ind mod hinanden og nå til enighed det kan man så ikke i alle tilfælde

er virkeligheden men det ville være dejligt

hvis det var muligt i i større omfang det er derfor efter lovforslaget som vi foreslår kun i tilfælde hvor barnet bor lige meget eller næsten lige meget hos begge forældre og forældrene ikke kan blive enige om at udbetalingen skal ske til den ene at ligedeling ikke kan

at ligestille forældrene

en række ordførere på social

allerede delte familier skal være omfattet af en

skal der være overgangsregler eller

ikke aftalt overgangsregler eller diskuteret under forhandlingerne men som

fra skatteministeriet så så er der nogle problemer i det og ikke mindst er

omvendt kan der jo være nogle konflikter

også gerne anerkende

og der deler jeg enhedslistens ordførers udlægning af

så sender man lovforslag i i høring hos ordførere og

hvis nogen af aftaleparterne ønsker at vi sætter os rundt om et mødebord og snakker

at invitere ordførerne

ligestillingsordførerne børne og socialordførerne og skatteordførerne

komme til mødet det vil blive et meget stort møde vi vil måske skulle booke en hel mødesal men partierne

til at sende dem de måtte ønske og så tager vi et møde så snakker

en løsning på det her

jeg vil gerne sende forskellige familietypeeksempler over

at det er urimeligt for nogen og for andre at det er nogle meget meget få tilfælde selvfølgelig

en situation hvor en person tjener syvhundrede

og den anden person tjener

men typisk vil det jo forholde sig anderledes men jeg vil meget meget gerne lave de der familietypeeksempler de her ændringer flytter

provenu eller fordeling eller andet men selvfølgelig er der nogle ændringer når man laver om i sådan en omfattende ydelse som som børnechecken som altså er et tocifret milliardbeløb om

i dag er der også problemer med reglerne i dag er det en klar ulempe hvis det er kvinden der tjener mest og det er altså heller ikke rimeligt derfor er det vi foreslår at der også sker en ændring af

så aftrapning sker på grundlag af den enkelte modtagers indkomst

håber jeg ligesom ved det tidligere forslag at vi

det er udmøntet i

var med i at man skulle undersøge muligheden for at indføre sådan et et sælgerpantebrev meningen er jo især at det skal gavne unge landmænd der skal overtage en bedrift konkret går forslaget ud på at op til ti procent af købesummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom i praksis

op til ti år avancen som skatten kan udskydes

også blevet en stor økonomisk byrde og risiko at påtage sig at overtage et landbrug her bliver processen i gjort lidt nemmere

typisk jo i tilfælde af generationsskifte og det er udmærket

fordi det jo faktisk var aftalt i forbindelse med indgåelse af

der skulle nedsættes en og at man skulle undersøge både det her forslag men også andre

under landbruget nu ender der så med at komme et forslag sådan lidt i ellevte time inden der nok snart skal være folketingsvalg

en ekspertgruppes arbejde

jo principielt stadig væk rigtigt men

og vi vil så prøve at gå lidt ekstra ind i om de ting vi ville have undersøgt

ordningen er afgrænset rigtigt havde vi haft en dialog om det i stedet for at det bare blev fremsat her

var vi nok også gået ind i om man kunne finde nogle andre finansieringskilder

blevet taget af forhandlingsreserverne på finansloven

principielt støtter vi det og så må vi jo gå det lidt efter i sømmene nu der ikke blev den dialog om forslaget

aftalt en andet element handler om forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser til personer fra godkendte fonde med videre

fonde som støtter socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde det er et skattefrit bundfradrag der ikke er øget eller reguleret siden år to tusind og det foreslås så ført op til

hvor det ville have været hvis det altså var blevet reguleret forslaget har ikke nogen nævneværdige provenumæssige konsekvenser fremgår det af lovforslagets bemærkninger

vil godt i udvalgsbehandlingen prøve at få nogle eksempler frem på hvad det er for

i dag gives på det her

giver mulighed for at få et højere skattefrit bundfradrag

danmark for at overholde

indberetninger vedrørende finansielle konti med tilknytning til udlandet forlænger den periode hvor man skal opbevare grundlaget for at foretage den form for

det i praksis en år og fire måneder mere der bliver lagt til at man skal opbevare det her grundlag

synes vi udmærket man kan bare se på de sager der kører lige nu oven på panamapapirerne hvidvasksagerne der jo desværre er i den danske banksektor

et sidste element jeg skal nå handler om udvidelse af sømandsfradraget til søfolk

arbejder om bord på havundersøgelses og forskningsskibe ved at gennemføre det her forslag

vi har i danmark dana ikke var blevet omfattet af fradraget eller af dis ordningen i første omgang

arbejdet aktivt med sammen med berørte søfolk og hvor en en dialog med skatteministeren

min gode kollega faktisk har indfundet sig i folketingssalen for at overvære det glædelige øjeblik hvor lovforslaget behandles og det er der grund til

en sag og have en dialog med en minister og og nu få gennemført

et forslag så de her søfolk

tale om med de bemærkninger vil jeg give

sælgerpantebreve som jo er et ønske dansk

få det tredjebehandlet alt efter hvornår valget

der er en del landmænd som er oppe i årene og det kan være svært for unge nye landmænd at få købt et landbrug fordi det er svært at finansiere

der kommer sælgerpantebreve jo ind i billedet som en del af løsningen fordi man med det her kan få finansieret ti procent af landbrugets værdi med et sælgerpantebrev

man kan få lavet nogle generationsskifter i i landbruget

masse gode positive effekter i det som er er værd at nævne

yngre landmænd nu får mulighed for at overtage

fordi unge nye landmænd typisk vil investere noget mere i deres bedrifter end folk der måske er på vej ud af branchen

bare med et almindeligt parcelhus så bygger man

investerer jo også typisk i deres nye hus

landbrugene man vil få en højere produktivitet fordi unge nye landmænd

for at få en moderne bedrift igen

er også et andet vigtigt element i det her som man måske ikke normalt tænker på

kommer der typisk også nogle børn med børn som kommer til at understøtte den lokale skole i landsbyen

til at gå i daginstitutionerne men det kommer også til at betyde at der kommer flere ressourcestærke familier ud i landdistrikterne som

kan deltage i foreningslivet bestyrelsesarbejde eller andre ting

man ser at man kan få et sælgerpantebrev som kan

på et landbrug

der en ting jeg vil nævne som ikke er med i forslaget men som vi i

hvor det også kan være svært at få lavet et generationsskifte men det er ikke med i den her omgang fordi det

af en model man skal have lavet men

for at man kan bruge sælgerpantebreve inden for fiskerierhvervet så man også der kan få

sømandsfradrag for søfolk på forskningsskibe og

synes vi da er ganske fornuftigt

jo tidligere i erhvervs og vækstpakken sørget for at specialskibe

man kan få specialskibe ind under dis ordningen

vi har lavet en ordning for at holde danske skibe i danmark altså

i danmark man siger at medarbejderne kan få løn skattefrit

op til for man kan få specialskibene ind under dis

er at hele ordningen skal laves om hvilket betyder at danske medarbejdere

skat i danmark rederierne kan vælge at have skibe

cypern med medarbejdere fra

fra medarbejdersiden er en god idé de kan arbejde hvorhenne de vil og ikke

indflage deres skibe hvor de vil

få udboret hvad det betyder hvis man siger ja til det her

vi har jo en udfordring med at rigtig mange af landbrugene i danmark har nogle meget aldrende ejere vi har brug for et generationsskifte i landbruget også for at fremtidssikre

en af måderne at imødegå det på

her sælgerpantebrevsmodel det er rigtigt at det var en af de ting som

undersøges i den analyse som er en del af tørkepakken som jo

eneste ting der bliver undersøgt i den sammenhæng det er en mere generel undersøgelse

øvrige politikere der er en del af af aftalen fra at kunne lave

inden for det her område det er helt normalt at man bygger oven eksisterende aftaler og det forhindrer heller ikke at man

i højere grad bliver muligt at få lavet de

gjaldt tidligere der har det gjaldt alle mulige andre skibe end lige præcis dem men der er også en hård konkurrence inden

også gælder for dem så er der en række andre mindre forslag men dem har

de øvrige ordførere været inde på grundlæggende kan

det er jo en del af finanslovsaftalen for

indgået mellem regeringen og dansk folkeparti hvorefter der for

af blandt andet landbrug hvor op til ti procent af købesummen kan

sælgeren af en erhvervsejendom vil få adgang til at udskyde beskatningen af hele eller en del af ejendomsavancen nemlig op til ti procent af afståelsessummen når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev skatten vil derfor kunne betales over en periode på op til ti år i stedet for efter de almindelige regler

ejendommen bliver afstået det her forslag

og tyve i umiddelbar virkning og halvfjerds million kroner efter

beløbet så vil være faldet til omkring

der bør laves tiltag for unge landmænd men hvis

kunne staten jo give statsgaranterede lån til unge landmænd for eksempel vi synes ikke at det

greb man laver her altså at man laver en skattelettelse til sælger

bliver brugt andre midler og det er en del af lovforslaget som vi ikke kan støtte

ydelser til personer fra godkendte fonde

hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde

bliver hævet fra de nuværende titusind kroner til fjortentusinde og sekshundrede kroner det er et forslag med meget begrænset provenuvirkning og det er et forslag vi sådan set godt kan støtte så er der ændringen af opbevaringsperioden for grundlaget for indberetning af finansielle konti hvor vi bringer realgrundlaget i overensstemmelse med de internationale standarder og det er noget som vi

så er der udvidelsen af sømandsfradraget

til søfolk der arbejder om bord på forsknings og havundersøgelsesskibe således at disse søfolk sidestilles med søfolk som arbejder om bord på traditionelle

en del af betalingen til de faglige organisationer at der blev indført et udvidet

her forslag indebærer så at disse sømandsfradrag udvides til også at omfatte nogle af de skibe som blev

det synes vi egentlig er et fint forslag

fordi det er en mere praktisk gennemførelse af ens regler for alle søfarende uden specielle krav til hvilket arbejde skibet laver

set positivt indstillet over for alle dele af elementerne på nær

indførelse af en pantebrevsmodel og det vil vi så bede om bliver udskilt i et særskilt lovforslag

så jeg vil egentlig istemme

i alternativet ikke nødvendigvis

nogle mindre landbrug end dem vi har i dag og

vil meget gerne hjælpe mange flere til at få landbrug og ikke bare drive

hvordan vi hjælper landbruget ud af den her gæld og og til

få skabt flere mindre landbrug så er der forslaget

bundfradrag for ydelser til personer fra godkendte fonde der støtter socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde det kan vi også støtte

regler i forhold til hvor længe vi opbevarer indberetninger vedrørende finansielle konti som vi også kan støtte

typer skibe dog

generelle indbetaling af skat i forhold til

kan vi også støtte fra

også støtte alle delene af det her lovforslag den store del

er den her sælgerpantebrevsmodel som skal gøre det nemmere at få generationsskifte særlig i

vi kan se

at landmændene bliver ældre og ældre og det er svært for nye yngre landmænd at komme ind og få købt en bedrift

organisationer har foreslået og derfor er

regeringen og dansk folkepartis finanslovsaftale som vi kan støtte

vi kan også støtte at man udvider dis ordningen

her ordning hvor sømænd ikke betaler så meget i skat til også at omhandle specialskibe som særligt opererer

det er også et forslag vi selv har haft og

gerne vil være med til at stemme for det sidste store element i

beskatningen af skibe den såkaldte tonnageskat bliver rykket en år bagud i tid så den gælder tidligere det kan vi også støtte op om

de problemer som præger i hvert fald dele af det danske landbrug med en gigantisk gæld

og en række landmænd som enten er på kanten af konkurs eller

ved sanktioner af rusland

ved mælkepriser eller andet så vi har egentlig et landbrug hvor en stor

del af dem i erhvervet er meget udsatte for

det her lovforslag at diskutere

landbrug vi gerne vil have i fremtiden men ud over at vi

et mere økonomisk bæredygtigt landbrug i danmark

eventuelt skal opkøbe jord jordfonde og og meget andet

store træk

skal bruge penge på vores landbrug

gennem landbrugsstøtten men det gør vi også med diverse hjælpepakker

i den grad også bruge pengene til at fremme den type landbrug som vi gerne vil have i i fremtiden

med at sige at det er rigtig svært for mange unge landmænd at komme i gang også fordi vi har fået nogle ret store landbrug

ind i og derfor vil vi

gerne gøre det nemmere både med generationsskifte og for unge

i gang for vi ønsker at vi har et landbrug i danmark der er bæredygtigt både i forhold til

sælgerpantebrevsmodel som regeringen foreslår

i det her lovforslag jeg vil ikke

gerne se på om vi eventuelt kan lave et ændringsforslag

fuldkommen reel men vi ønsker også at bruge nogle af de økonomiske mekanismer vi har til at fremme

bæredygtigt på sigt

tage op i i udvalgsbehandlingen hvordan vi kan hjælpe både

bruge pengene på den smarteste måde i forhold til at få et fremtidigt

mine kolleger her fint gennemgået de andre fire elementer i lovforslaget som sf er for

sælgerpantebrevet er altså det der vil afgøre om vi kan stemme for

og vi støtter også en opdeling af lovforslaget hvis det kan gøre

men som sagt vil vi

tak

først og fremmest den her sælgerpantebrevsmodel for landbruget

for ydelser fra sociale fonde og en udvidelse af

rigtig gode mange steder i landbruget

med den her foreslåede pantebrevsmodel

en overdragelse og så lade køberen betale over en årrække men problemet er at man bliver skattepligtig allerede ved overdragelsen det vil sige før man så

eller andet urimeligt og uhensigtsmæssigt i derfor synes jeg det er rigtig godt at vi i forbindelse med finanslovsaftalen fik fundet nogle penge til at få lavet

det om vi er også rigtig godt tilfredse med at vi får udvidet sømandsfradragsordningen så

det her forsknings og havbundsundersøgelsesskib også kommer med

jo også tidligere udvidet dis ordningen så vi fik offshoresektoren mere involveret

diskussion tidligere omkring det her med at få åbnet op

det kom til at omfatte andre skibe i eu

men jo også at danske rederier kan veksle deres besætninger mellem

de skibe de har på dansk flag og de skibe de ikke har på dansk flag

at vi holder fast i at det danske skibsregister skal være et attraktivt skibsregister og det er det i dag det er det hurtigst voksende i verden og det har det været siden

hvis der bliver åbnet op men det giver altså en mulighed for fleksibilitet

udnytte ressourcerne i rederierne men med de bemærkninger vil jeg bare sige at vi

nogle helt rimelige spørgsmål undervejs

forslaget som vi har drøftet indeholder jo ændringer på en række forskellige områder

er jo at at vi efter mange års tilløb

skullet udvikles en konkret model og der har skullet findes

den betales løbende i takt med at man betaler af på det her sælgerpantebrev det har selvfølgelig en rentevirkning og den rentevirkning

at der findes en fuldstændig objektiv beskrivelse af hvad en skattelettelse

forslag om et sælgerpantebrev der blandt andet kan være med til at sikre

landbrug fortsat bliver på familiehænder eller bliver givet videre til fodermesteren eller en ansat i landbruget og ikke bare bliver

nabolandmanden som driver et større og større landbrug eller af et selskab

landbrugsjord i en branche som

dansk folkeparti har skubbet på for at vi skulle finde

til det her i i fællesskab i i finansloven jeg forstår godt socialdemokraternes utilfredshed med at

jesper petersen skulle sige tak til herre dennis flydtkjær for at dansk folkeparti har

havde brugt dem på noget andet i finansloven så nu får socialdemokraterne mulighed for endnu en gang at få det man kalder en gratis omgang

til fremtidige regeringer men jeg forstår godt

ventet men der har så været ønske om

fandt vi finansiering til med det samme og vi har udviklet modellen og

at hjælpe dansk landbrug og særlig de unge landmænd som

de vil blive rigtig glade

har man adgang til at fordele beskatningen over op til ti år så det passer med afdragene på pantebrevet forudsat at pantebrevet ikke overstiger ti procent af salgssummen det giver yngre landmænd men også andre købere

en hjælpende hånd med finansieringen da sælger får det her skattemæssige incitament til at placere nogle af sine midler

jeg er overbevist om at sælgerpantebrevene vil vise sig at være en god løsning i de tilfælde hvor det i dag kan være vanskeligt at skaffe dele af finansieringen

også sikker på at de nye regler vil være med til at sætte skub i et nødvendigt generationsskifte i blandt andet

landbruget så har dansk fiskeriforening

ønsket at fiskefartøjer bliver omfattet af sælgerpantebrevsmodellen det har jeg også drøftet med

og i regeringen er vi som sagt

ordningen til andre typer af aktiver for eksempel fiskefartøjer vil dog kræve en nærmere analyse

det her lovforslag men vi vil arbejde for at vi i en senere folketingssamling kan få indført sådan nogle regler

socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde

repræsenterer en fond der laver de her skattefrie uddelinger til

andet folk der er ramt af sygdom

det stille og roligt udhules

tror nogle af dem der bliver hjulpet

på den hjælp der bliver givet her

jeg fremhæve de ændringer som skal hjælpe søfartssektoren så danmark kan fastholde og udbygge sin position som maritim nation på det globale marked derfor

for det første at vi udvider reglerne om sømandsfradrag

der ansættes på traditionelle fragtskibe og det er fuldstændig rigtigt som også herre jesper petersen var inde på

med til at rejse den her sag den har bjarne laustsen også rejst over for mig som skatteminister jeg har været

er at de her søfolk ikke er en del af ordningen er

det svært at finde et godt argument for det ud over at dem tænkte man ikke på da man indførte fradraget og det synes jeg ikke er et godt eller rimeligt svar

udvide reglerne om sømandsfradraget det er fuldt ud rimeligt over for de søfolk der arbejder

en konkret urimelighed og at vi i fællesskab kunne finde

så ros til alle for

jeg hører også en bred opbakning til den del af lovforslaget

udvidelsen af tonnageskatteordningen som vi vedtog her i salen for tre en halv år siden i regeringen er vi tilfredse med at kommissionen efter en lang sagsbehandling har sagt

justere den vedtagne lovs virkningstidspunkt når det er sket kan både udvidelsen af tonnageskatteordningen og den tilsvarende udvidelse af dis ordningen træde

og det vil være med til at sikre som de konservatives ordfører var inde på at danmark fortsat kan være i front det maritime danmark med gode vilkår og være konkurrencedygtige

bekymring det har jeg også drøftet med dansk folkepartis ordfører om de krav som kommissionen

med statsstøttereglerne det siger kommissionen at vi skal rette op på

skal gerne beklage som skatteminister

dennis flydtkjær at vi indkalder til et møde hvor man kan blive orienteret nærmere om

her ting som gør at vi er nødt til at lave nogle ændringer i et andet lovforslag

hvis vi skal opretholde vores statsstøttegodkendelse

og samtidig iværksætte reglerne om udvidelse af specialskibsordningen som er et lovforslag vi har

en orientering af aftalekredsen når der ikke har været det

helt legitimt at man ønsker

og det er så en fejl fra min side jeg håber ikke

den fejl gå ud over udvidelsen af ordningen som

og så må vi så leve med nogle af de ændringer af dis

mulighed for at drøfte konsekvenserne af

betyde og det er helt rimeligt og derfor vil jeg invitere i den her uge

partier der har været engageret i i dis ordningen og så håber jeg at

for ændringerne så udvidelsen af specialskibsordningen som sagt kan træde i kraft og det

længere væk end et telefonopkald

og der vil jeg gerne takke for

som arbejder der og lang tid de er væk og og så videre

sammenligning med at andre havde det fradrag og at det havde de så ikke

det rigtig fint at vi at vi kan arbejde sammen om sådan

folk der yder en indsats og som har de nødvendige kvalifikationer søfartspapirer

vel skal notificeres i eu

spørgsmål på vegne af søfolkene hvornår regner skatteministeren med

vælger vi jo et virkningstidspunkt hvor det er at når man så får godkendelsen og det er klart forventningen så

har fået godkendelsen af ordningen men så hurtigt som muligt

i øvrigt sige at jeg deler udlægningen af vores repræsentative demokrati

valgt i en storkreds og repræsentere nogen

og jeg er glad for at det er lykkedes at finde en en rimelig løsning på

men i hvert fald er det nok klogt at de gemmer

har en fælles interesse i netop det der og der har vi haft den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

helt urimeligt at bare fordi de har arbejdet for et et svensk eller norsk rederi eller firma

beskattet hårdere end den lønindkomst de har

nu har skatteministeren jo samlet en buket af mange forskellige ting og sager og det kunne

her til sidst at vurdere om om det også kunne finde anvendelse

ikke at nogle bliver beskattet hårdere end andre

at hvis du er sømand og har pension fra norge og sverige beskattes du på samme måde som en dansk pensionist tidligere var der så en skattefordel og den er der så nogle af dem der nu er gået på pension

det forstår jeg godt men det koster altså ganske mange penge hvis vi skulle gøre det og de penge er det ikke lykkedes mig at finde og det er heller ikke lykkedes herre bjarne laustsen at pege på hvor de skal komme fra

åben over for at se på de her regler men men vi kan

i denne sammenhæng er det på tre måneder og det er for dyr der er anbragt på internat fordi dyrets ejer er fængslet eller tvangsindlagt eller indlagt på anden vis indledningsvis vil jeg

til dansk folkeparti for at have fremsat forslaget og for igen at sætte dyrevelfærd på

helt enige i intentionerne bag forslaget om at vi ikke bare skal acceptere at et dyrs behov bliver tilsidesat blot fordi dyrets ejere ikke selv formår at passe dyret og ikke kan eller ikke vil sørge for pasning af dyret mens de er fængslede eller mens de er indlagt regeringen mener dog ikke umiddelbart at indførelse af et pasningsloft på tre måneder for internatanbragte dyr er den rigtige løsning det er regeringens opfattelse at beslutningsforslaget ikke vil give nogen dyrevelfærdsmæssig gevinst da selve internatanbringelsen ikke i sig selv udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem samtidig må jeg sige at

kunne betyde at syge mennesker får frataget retten til deres kæledyr bare fordi de er indlagt uden at de i øvrigt har vist sig uegnede til

er heller ikke nogen faglig begrundelse for at sige at en behandling der er forsvarlig på anbringelsestidspunktet generelt bliver uansvarlig efter tre

regeringen har tillid til at internaterne rundtomkring i landet passer de dyr som er anbragt eller i øvrigt befinder sig på internatet både forsvarligt samvittighedsfuldt og efter regeringens opfattelse er de også i stand til det

længere perioder at det modsatte generelt skulle være tilfældet

efter regeringens opfattelse ikke helt i tråd med virkeligheden dermed ikke sagt at der aldrig

i et internat pointen her er bare at der så skal tages hånd om det individuelle dyrs behov det er således det konkrete dyrs behov som skal opfyldes hvilket ikke vil kunne ske med en fastsættelse af en generel tidsgrænse sådan som det foreslås her en grænse vi finder på herinde en såkaldt

på internater tager nemlig ikke hensyn til om det konkrete dyrs behov er

bør i øvrigt tages i betragtning når der træffes beslutning om dyrets pasning og dyrets behandling skal i øvrigt være forsvarlig hele tiden hvad enten det er på et internat eller ej i dag er der ikke en specifik regulering af hvad der skal ske med et dyr hvis ejeren er i fængsel eller tvangsindlagt eller lignende

det ofte være politiet som står sammen med dyret når situationen opstår og derfor

politiet som træder til og sikrer at dyret ikke efterlades alene på ubestemt tid når dyrets ejer enten anholdes eller

varetægtsfængsles eller tvangsindlægges det er rigspolitiets opfattelse at politiet generelt sådan i videst muligt omfang forsøger at indgå aftaler med dyrets ejer som tilgodeser såvel ejeren som dyret om pasning af dyret hos for eksempel familie hos venner hos naboer eller andre bekendte indtil ejeren igen kan passe dyret selv og hvis ikke det er muligt at lade dyret blive passet hos familie venner eller bekendte ja så forsøger politiet at indgå aftaler med

at dyret skal overdrages eller andet afhængig af hvad der sådan

skønnes at være den bedste løsning i situationer hvor ejeren ikke ønsker eller ikke kan samarbejde med ordensmagten om pasning af dyret vil politiet som udgangspunkt være nødsaget til at anbringe dyret i et internat indtil der er en anden

sådan at dyret glemmes så snart det er anbragt på et internat rigspolitiet har oplyst at langt hovedparten af alle politikredse

op på internatanbragte dyr i tilfælde hvor politiet har indgået aftale med et internat om anbringelse og at politikredsene i vidt omfang forsøger at finde alternative løsninger til internatanbringelsen herunder pasning hos førnævnte familie venner og øvrige omgangskreds

det er ikke muligt at sige noget entydigt om hvor mange dyr der anbringes i internater eller hvor længe de anbringes her fordi ejeren er fængslet eller indlagt og der ikke kan findes en

mere permanent løsning for dyret på baggrund af en høring af politikredsene har rigspolitiet vurderet at antallet af sager hvor politiet har internatanbragt et dyr fordi ejeren er fængslet eller indlagt og hvor det ikke efterfølgende har været muligt at opnå enighed med ejeren om en varig løsning er begrænset

det er dyrenes behov der skal være i centrum og til enhver tid skal dyr behandles ordentligt og dyr skal behandles forsvarligt regeringen anerkender også i den grad den indsats som mange internater rundtomkring yder for dyr som i kortere eller længere tid er anbragt på internaterne

at et pasningsloft på tre måneder løser en udfordring der måtte eller ikke måtte eksistere navnlig finder

regeringen det uhensigtsmæssigt at syge personer vil kunne fratages retten til deres dyr mens de er indlagt jeg vil selv have vanskeligt ved at sige til en hoftepatient at det er ærgerligt at din genoptræning tager længere tid king er i mellemtiden blevet tvangsfjernet af de grunde jeg netop har nævnt kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men jeg mener at det giver god mening at få en nærmere afklaring af blandt andet omfanget af og karakteren af internatanbringelser og selvfølgelig politiets aftaler med dyreejere og internater endvidere bør de eksisterende regler og brugen heraf belyses nærmere for der er ikke sådan et helt klart og entydigt billede mit ministerium vil derfor gå i dialog med justitsministeriet herom

så går vi videre i ordførerrækken og det er nu herre simon kollerup

det er rigtigt set at der er nogle dyr

som kommer i klemme som reglerne ser ud i dag det er synd når dyr strander på internater

synes jeg sagt indledningsvis at vi skal se nærmere

om vi ikke kan gøre bedre med beslutningsforslaget ønsker dansk

at der indføres et pasningsloft der betyder at dyr der er blevet anbragt på internat fordi ejeren ikke kan tage sig af dyret efter tre måneder så kan gives videre til en ny ejer forslaget tager tager fat i en problemstilling der opstår når en dyreejer bliver fængslet langtidsindlagt eller tvangsindlagt og derfor ikke kan tage sig af sit eget kæledyr

ender det på internat som det er i dag

skal internatet tage sig af dyret indtil ejeren igen kan tage sig af sit kæledyr med det her forslag får internaterne mulighed

tvangsfjerne dyret og give det til en ny ejer hvis kæledyret har været på internat i tre måneder

i to tusind og atten var der cirka en hundrede og tres dyr som havnede på internat fordi ejeren

synd for de dyr der ender på internat i dag og kommer i klemme det skal der ikke være nogen tvivl om og derfor er der også en sag som med rette optager både dyrenes beskyttelse og dyreværnet som påpeger at der er flere og flere dyr som bruger urimelig lang tid på internat jeg mener at det er relevant at se på hvordan vi kan sikre at færre dyr kommer i klemme og derfor synes jeg også at det er oplagt at gå i en dialog med både regeringen og ikke mindst med forslagsstillerne om at se på om ikke vi kan finde et fælles fodslag fodslag i den her sag eventuelt i form af en beretning som på en eller anden vis kan sikre at der er færre dyr der kommer i klemme derfor bakker vi også op om ministerens

intentioner om en nærmere afklaring af sagens omfang og en yderligere belysning af pasningens karakter og de forskellige forhold som omgiver

en yderligere klarlægning af sagen så med de ord ser vi

det skal være i orden vi er forpligtede til at sikre at de dyr som vi holder til enhver tid har det godt ansvaret er i første omgang hos ejeren eller ejerne men i visse situationer

kan ejeren ikke tage vare dyret som det også er nævnt eksempelvis hvis vedkommende har været

dyreinternat imens man i dialog med ejeren forsøger at nå frem til den bedste løsning for dyret eller dyrene og i langt de fleste tilfælde

lykkes det også at blive enige med ejeren om at få passet dyret hos eksempelvis venner familie naboer eller på anden måde gennem

så der er styr på situationen så uanset hvor længe det varer at finde en aftale om dyrets varetagelse skal dyrets behandling på et internat selvfølgelig være forsvarligt det siger sig selv

af de tidligere ordførere og ministeren så det skal jeg ikke gentage blot sige at i venstre kan vi ikke umiddelbart støtte beslutningsforslaget som

også hilse fra herre carsten

et pasningsloft for anbragte dyr på tre måneder hvis vi er i

der skal være længere tid på et internat

hvorfor så ikke finde en bedre løsning efter meget kort tid

det er svært at sige at det her er løsningen

nogle tal for at det er ret få dyr dyr det vedrører

dag hvor vi har oplevet her i folketingssalen at dansk folkeparti har stemt imod at forbyde minkavl i danmark hvor der opdrættes seksten millioner mink om året

en dag hvor dansk folkeparti har stemt imod et beslutningsforslag fra enhedslisten om at forbyde lange dyretransporter forbyde de otte millioner lange dyretransporter som sker fra danmark der skal vi så have et beslutningsforslag fra dansk folkeparti hvor man sætter fokus på en

skaber bedre dyrevelfærd

firkantet forslag om

vikariere for vores dyrevelfærdsordfører herre christian poll på det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti

om at sige at han er bekymret for sagen som var beskrevet i artiklen på tv to lorry den første marts to tusind og nitten dyreværnet i opråb fængsledes

dyreværnet om den problemstilling der nævnes

jeg hørte ministeren henvise til

hvordan samarbejdet mellem politiet og dyreværnet samt andre dyreværnsorganisationer fungerer i dag og hvordan det kan forbedres men svaret var ikke entydigt og bar desuden præg af ikke

dyreværnet beskriver der er derfor grund til at følge op og finde en mere holdbar løsning hvor ansvarsfordelingen mellem politiet og dyreværnet defineres mere klart end det er i dag med de gældende aftaler og praksis må dyreværnet ofte selv søge løsninger med dyrenes ejer

disse befinder sig i voldsomt problematiske situationer på grund af sygdom kriminalitet eller sociale problemer ofte bliver dyreværnet kastebold mellem sagsbehandlere og støttepersoner kriminalforsorgen og indlæggelsessteder og så videre og får måske alligevel ikke dyrets ejer i tale det forekommer ikke optimalt

dyreværnsorganisation skal påtage sig opgaver som på

har karakter af social eller kriminalforsorg og i øvrigt uden sanktionsmuligheder over for

om beslutningsforslaget løser disse problemer er vi i alternativet usikre på måske skal der også andre

virkemidler til eller i stedet for og

højere grad ses på den kontrakt kontrakt der er imellem politiet og dyreværnsorganisationerne måske skal den skærpes så rollerne står mere klart så dyreværnet kan koncentrere sig om at tage vare på de dyr der interneres mens politiet varetager kontakten til ejerne eller måske skal der findes

også positive over for hvad ministeren siger

er hvilke myndigheders opgave i den her situation

vi skal sørge for ordentlig velfærd for alle dyr igennem

hele deres liv det gælder både kæledyr produktionsdyr dyr i fangenskab og

også kæledyr hvis ejere ikke kan passe på dem i kortere eller længere tid dyrevelfærd gælder alle dyr sf er derfor positiv over for den opmærksomhed som forslagsstillerne med det her beslutningsforslag giver den her specifikke gruppe af dyr

det er så afgørende at der er nogle stærke organisationer som dyreværnet der medvirker til at sætte fokus på den her gruppe dyr

så sikres for dyr hvis ejere er varetægtsfængslet eller tvangsindlagt er dog et svært dilemma

der er mange hensyn der gælder

socialordfører først og fremmest er

hensynet til dyrene selv for det må ikke være sådan at dyr bare efterlades på dyreinternater i månedsvis

uden nogen plan for hvad der skal ske med dem

er faktisk ofte tale om borgere der er meget udsatte og hvor dyrene er en stor og vigtig del af deres liv ja for nogle

her borgere man kunne i virkeligheden ønske sig at nogle af de steder hvor

for en stund havde plads til at der var dyr

en anden måde at gribe den her problemstilling

men på baggrund af de her forskellige problemstillinger

det her dilemma vi mener at løsningen må være at styrke de nuværende aktører

at gå i dialog med den pågældende ejer om pasningen af kæledyret i en periode samt at sikre en høj grad af dyrevelfærd på de

pågældende dyreinternater i tilfælde af at der ikke kan indgås en aftale med ejeren

kan lægges en plan som både er til gavn for dyret og

være det bedste men det er svært at sætte det på formel med klare tidsgrænser for det vil jo være forskelligt fra sag til sag hvilken plan der vil være den bedste hvilke muligheder der kunne være for pasning i netværket og hvor realistisk det er

kan vi ikke støtte op omkring beslutningsforslaget i

nuværende udformning men vil gerne være med til at kigge på hvilke muligheder der kunne være for at sikre

dyreinternater på ubestemt tid men at man også finder nogle løsninger som er til gavn for både ejere og dyr og jeg skulle hilse fra de radikale og sige at de

tilbage efter tre måneder og konstatere

at vi ikke skal acceptere at dyrs behov tilsidesættes blot fordi dyrets ejer ikke selv formår at passe dyret men

ikke at indførelsen af et pasningsloft på tre måneder for internatanbragte dyr er den rigtige løsning forslaget vil ikke give nogen dyrevelfærdsmæssig gevinst da

ikke til at støtte forslaget som vil kunne betyde at syge mennesker får frataget retten til et kæledyr helt generelt vurderes det ikke at være

dyrevelfærdsmæssigt problem at dyr holdes i internat og heller ikke nogen faglig begrundelse for at sige at en pasning der er forsvarlig på anbringelses idspunktet generelt bliver uforsvarlig efter tre måneder vi har tillid til at internaterne rundtomkring i danmark passer de dyr

er anbragt forsvarligt i de situationer

ikke ønsker og heller ikke kan samarbejde med politiet om pasning af dyrene vil politiet som udgangspunkt være nødsaget til

et internat sådan er det og sådan er det i dagligdagen men det er ikke sådan at dyret bliver glemt så snart dyret er anbragt

om pasning af dyret hos familie venner naboer

det her nok ikke er det største problem vi vi har

at vi laver en grænse på tre måneder

pålægges at slå ledige stillinger op på jobnetdk

på de faglige organisationers jobportaler desuden foreslås det at arbejdsgiverne skal

området inden de besætter stillinger og hvis arbejdsgiveren ikke lever op til disse forpligtelser skal arbejdsgiverne straffes med bøde lad mig starte med at slå fast at jeg også er tilhænger af et gennemsigtigt jobmarked hvor der er synlighed om jobåbninger jeg forstår ærlig talt ikke at private virksomheder der har svært ved at

medarbejdere ikke gør mere ud af at slå jobbene op men derfra og så til at kræve at de skal gøre det er efter min opfattelse alt for vidtgående og det vil

i danmark har vi den særlige situation at offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at søge ledige stillinger besat med den ansøger der anses for at være bedst kvalificeret derfor skal offentlige arbejdsgivere slå stillinger op på jobnetdk

stillingerne private arbejdsgivere er derimod ikke underlagt samme forpligtelse de kan derfor ansætte medarbejdere uden stillingerne på forhånd har

et styrket samarbejde mellem private virksomheder a kasser og jobcentre det er nemlig med til at sikre at ledige kommer i job og at virksomheder kan få den

nødvendige arbejdskraft

derfor til enhver tid opfordre virksomheder til at slå ledige stillinger op på jobnetdk

så der bliver skabt synlighed om jobåbninger det er jo også med til at øge chancen for at få jobbene besat

nogen selvfølgelighed i den her tid hvor flere og flere oplever at det kan være svært at få den nødvendige arbejdskraft men omvendt skal private arbejdsgivere

frihed til selv at vælge de rekrutteringskanaler som de synes giver mening

frihed til at ansætte den kandidat de anser for at være den bedst egnede

ikke at vi som lovgivere skal blande os i eller begynde at

ændre eu reglerne så der indføres lovgivning om at alle virksomheder skal slå stillinger op der findes dog ikke eu lovgivning som forhindrer os i det så længe reglerne ikke medfører direkte eller indirekte forskelsbehandling af danske arbejdstagere sammenlignet med arbejdstagere fra europa drejer det sig derimod kun om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft som b en hundrede og syv og tredive fra april

seksten handlede om så er det korrekt at vi ifølge eu reglerne ikke kan indføre et krav om at

i danmark har et sundt og fleksibelt arbejdsmarked med omkring ottehundredetusind jobåbninger om året på jobnetdk

blev der i hele to tusind og atten slået op imod tohundrede og

stillinger op og derudover gennemsøger jobnetdk andre danske internetsider for jobopslag så der dagligt bliver vist cirka

seksogtyvetusind stillinger på jobnetdk

heller ikke sådan at virksomheder ikke bruger jobcentrene eller omvendt samarbejde mellem jobcentre

et område som regeringen har fokus på at styrke samarbejdet er afgørende for at vi kan forebygge flaskehalse på det danske arbejdsmarked

landets jobcentre kan være endnu

det rigtige match mellem den ledige og de virksomheder der måtte have brug for arbejdskraft

taget forskellige initiativer blandt andet har vi

kroner over fire år til at styrke arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen efter og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau

med til at sikre langt bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel når det gælder voksen og efteruddannelse og det skal også sikre at ledige får de

virksomhederne rent faktisk efterspørger

set at der er taget mange initiativer som også betyder at det her forslag

nyder fremme fra regeringens side og derfor

som enhedslisten foreslår her grunden til vi har ændret det lidt i forhold til det tidligere forslag er jo at

spørge eu hvis vi ville lave noget sådant

så ikke være med uanset om det er med eller mod eu reglerne det er en meget klar besked så spørger jeg bare ministeren hvordan kan det være at ministeren synes det er i orden hvis han altså gør det ellers må han jo melde det ud her og nu

slå de ledige job op

gælde private virksomheder

som nu er ledige det er vel et rimeligt samfundsmæssigt hensyn at tage men når ministeren vil skelne mellem

at blande mig i hvordan private virksomheder

ansætte folk gennem et lovkrav som det som enhedslisten her

som både kan og gerne vil have det her job derfor tager jeg mig også til hovedet hver eneste gang jeg hører om en arbejdsgiver som siger at

har søgt nogen af de steder hvor man kan søge altså på jobnet i jobcenteret eller a kassen

ikke godt nok og de virksomheder skal tage sig sammen hvis man spørger mig man kan også undre sig over at der er mange der snakker om flaskehalsproblemer så længe det viser sig at dem

kan finde arbejdskraft derfor kan jeg godt forstå at enhedslisten foreslår det her som enhedslisten jo før har gjort men jeg tror bare desværre ikke på at det virker efter hensigten dem som hellere vil have billig arbejdskraft vil jo nok få det alligevel desværre og med dette forslag beder man en masse gode og dygtige virksomheder om at slå stillingen op selv om de har fundet den helt rigtige medarbejder til den og man beder de arbejdsløse om at søge et job som de i bund og grund ikke kan få da virksomheden jo allerede ved hvem de vil have i disse forenklingstider som vi jo alle sammen snakker om vil det her være en helt forkert vej at gå i mine øjne jeg synes langt hellere vi skal have fokus på jobcentrenes kontakt til virksomhederne så de netop kan fortælle dem at der er rigtig mange dygtige og flittige folk blandt de arbejdsløse

have nogle af dem med ud til virksomheden så de også kan se at det er fuldstændig rigtigt så skal vi også styrke a kassernes rolle endnu mere

var bannerførere for under forhandlingerne om regelforenklingen da de jo netop kender virksomhederne ret godt og også kan komme ud til virksomhederne og fortælle hvad de har brug for

nogen grund til at lede efter gode og dygtige medarbejdere i hele verden når den nye medarbejder rent faktisk kan bo lige henne om hjørnet og det skal de jo

vide af jobcenteret og a kassen som netop kender de arbejdsløse så skal vi også have mere fokus på at klæde de arbejdsløse på

så de bliver mere attraktive for virksomhederne og her hjælper det altså ikke at spare på uddannelsen og på aktiveringen af de ledige som regeringen jo har gjort i snart fire år tværtimod

mere stærkt og klar til at tage et job så vi støtter ikke forslaget da det øger bureaukratiet både for virksomhederne og de arbejdsløse og fordi vi mener at der er ting der virker bedre for at få de arbejdsløse i arbejde og jeg skulle også hilse fra de radikale

isoleret set om billig eller dyr arbejdskraft det her forslag handler om at alle ledige skal have en fair chance for at byde på de ledige job inden de bliver besat det handler heller ikke om danskere og udlændinge

det er de samme regler uanset om det er udlændinge der skal ansættes eller det er danskere virksomhederne skal bare give alle ledige en fair chance ligesom de offentlige virksomheder gør

hvorfor lave det der bureaukrati når det ikke

det her vil hjælpe noget som helst jeg tror at der skal noget andet til

hjemmeplejeafdeling i forvejen har besluttet sig

for hvem de vil ansætte så det er jo nøjagtig det samme problem hvorfor har vi valgt at gøre det fordi det skal være et samfundsmæssigt ansvar at sørge for at de ledige vi har herhjemme

får den bedst mulige chance for at komme i arbejde hvad så den enkelte arbejdsgiver beslutter sig for

ikke tage højde for så længe man har noget der hedder virksomhedernes ret til at lede og fordele arbejdet så vil ordføreren ikke gerne forholde sig til hvorfor skal vi ikke have noget fairness ordføreren har selv været med til at pålægge de ledige utallige bureaukratiske foranstaltninger med at klikke i det uendelige på jobnetdk

og alle mulige andre forpligtelser men når det kommer til arbejdsgivernes forpligtelser til at sørge for at de ledige vi har

kan få en fair chance for at byde på jobbet så vil ordføreren ikke være med

at søge nogle job de alligevel ikke kan få det virker da tåbeligt det virker da bureaukratisk tungt

støtte forslaget vi stemmer ikke

som vi godt kan lide

som vi ikke kan lide blandt

det er rigtigt hvis nu arbejdsgiverne skal lægge alle job op

fordi vi har pålagt de ledige at de skal sende ansøgninger ud til

som ligger i ventekøen for at få et job i stedet for at lægge

det betyder jo hvis det skal lægges op på jobnet og arbejdsgiverne ikke må kigge på

være med at sende ansøgninger ud til en arbejdsgiver

forkert hvis ikke de må tage nogle af

er meget brugt at man

job et sted og hvorfor skulle man så ikke som ledig kunne søge et job når man har hørt at der er et ledigt job men man skal ind over jobnet og søge

det eventuelt bliver slået op

få nogen fordi der

de kvalifikationer der skal til

kan bestride jobbet

men vi ikke bare fratage arbejdsgiveren muligheden for at ansætte en

de har haft en ansøgning liggende i en en bunke og

det vil efter vores mening være forkert at

så også gjort en hel del

har vi jo pålagt

i en forsøgsordning at de skal matche de ledige til de ledige job

får den kontakt til arbejdsgiverne for at finde ud af hvordan man matcher

det samme er også i kontanthjælpsreformen

med at matches til ledige job

er noget i det hvis det gælder at man ikke kan få arbejdskraft i danmark fordi man siger at der ikke er nogen

og hente arbejdskraft fra udlandet men at

nogle af de kvalificerede ledige der har søgt et job

synes vi ikke om og

den person han nu finder er bedst til jobbet det står der intet som helst om altså det er jo en helt fantastisk forvirring ordføreren forsøger at skabe her men det må jo være fordi man ligesom vil snakke sig uden om

er udsigtsløst at få det har jo ligget i hele hvad kan man sige det regeltyranni

og hist op og kom herned

det handler jo om en ganske enkel ting nemlig at give alle ledige en fair chance for at søge

at det er arbejdsgiveren der bestemmer hvem han vil ansætte så lad være med at blande alle de ting sammen

det ordføreren skal forholde sig til er hvorfor skal alle ledige ikke have en fair chance

at byde på de ledige job som opstår der er cirka femhundredetusind jobåbninger om året

som de ledige aldrig nogen sinde hører om og af den simple grund kan de heller ikke søge dem

de skal søge job hvorfor skulle arbejdsgiverne så

ikke giver noget resultat man bare resulterer i at der er ledige der søger job som de ikke kan få fordi arbejdsgiverne har

vil belemre ledige med at sende en masse ansøgninger til stillinger som de ikke har mulighed for at få alligevel fordi arbejdsgiverne

og siger vi har nogle kvalificerede ansøgere her og dem ansætter vi da altså det er da herre finn sørensen

vel vidende at arbejdsgiverne har en

stak ansøgninger liggende som de tager

måske skulle ind til en samtale og jeg må sige at når man selv er med til at lave et regime over for de ledige hvor man pålægger dem alt muligt bureaukrati så må man jo også give dem de bedste muligheder for at søge de job der er og det er jo det som det her forslag

kunne man jo med lige så god ret rejse over for offentlige virksomheder så betyder det at ordføreren mener at vi skal afskaffe det offentliges forpligtelse til at slå ledige job

hvorfor skal private virksomheder så ikke løfte det samme samfundsmæssige

måske får brug for nogle hvorfor skulle de så ikke have lov til at ansætte dem uden at slå en stilling op på jobnet

ikke bruge til noget fordi de har udvalgt en

enhedslisten om at virksomhedsejere er grådige og at udenlandsk arbejdskraft forhindrer ledige danskere i at få job intet kunne være mere forkert vores virksomheder skaber arbejdspladser vækst og velstand hver eneste dag og de er fundamentet for vores velfærdssamfund og med hensyn til udenlandsk arbejdskraft er det jo ærlig talt grotesk at enhedslisten i bemærkningerne til forslaget kalder det for en dårlig forretning for danmark sandheden er jo at vi ikke kunne klare os uden udenlandsk arbejdskraft de bidrager jo med milliarder af kroner om året til statskassen det er for blot at sætte tingene lidt i perspektiv

plads vil jeg gerne understrege at venstre selvfølgelig gerne ser et samarbejde mellem virksomheder og jobcentre det har regeringen

fokus på og det går den rigtige vej men det kan bestemt blive bedre og derfor har vi for eksempel som led i den brede politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats sat yderligere fokus på at styrke samarbejdet mellem jobcenteret og virksomheden og og jeg vil til enhver tid anbefale at virksomheder slår ledige stillinger op på

i sidste ende skal den enkelte private virksomhed have frihed til at tilrettelægge

som de vil så vil jeg bare ganske kort bemærke at ledigheden altså

ret fantastisk på vores

med de ord vil jeg meddele at venstre ikke kan støtte forslaget

ifølge arbejdsgiverne seksogtredstusinde og syvhundrede af det man kalder forgæves rekrutteringer altså hvor de

men det var altså kun i syv og halvtreds procent af disse forgæves rekrutteringer at virksomheden havde slået jobbet op på jobnetdk det kunne

så havde været et lidt mindre antal forgæves rekrutteringer

ordføreren om men så kan jeg spørge ordføreren

nu skal være frivilligt for arbejdsgiverne om de vil slå en stilling

ledig det er jo det med med ret og pligt som hænger naturligt naturligt sammen

og det håber jeg også at enhedslisten

og ikke bare stiller sig tilfredse med at de lige har snakket med en eller anden som måske kunne være god at ansætte men at de virkelig skal gøre alt hvad der står i deres magt for at undersøge mulighederne for at få

kunne bestride den stilling som de havde på hånden plus og det er vel det

at vi skal pålægge virksomhederne at de også løfter det samfundsmæssige ansvar det er at sørge for at de ledige job de har får alle ledige en fair chance for at byde på

ansætte nogle af de ledige vi har herhjemme i forvejen frem for at hente arbejdskraft i udlandet det skal man vel kun gøre hvis det har vist sig at man ikke kan skaffe den arbejdskraft man skal bruge så kan man

der er sat i verden for at tjene penge og hvis den pågældende private virksomhed ønsker at tjene penge så søger

de bedste kandidater om det så

men helt overbevist om

optaget af at få de bedste kandidater

er helt tryg ved at de danske virksomheder

fremsætter enhedslisten nogle forslag i den her folketingssal som er så tåbelige at det er en lille smule svært at forholde sig seriøst til det og det her er et af de forslag

mangel på forståelse for det private erhvervsliv når man foreslår at alle virksomheder skal slå alle ledige stillinger op på jobnetdk på forskellige portaler hos fagforeningerne og i øvrigt kontakte jobcentret i

kommune før man besætter en ledig stilling jeg ved faktisk næsten ikke

på en eller anden måde helt komisk når man så kan læse i bemærkningerne at enhedslisten ikke mener at virksomhederne tager tilstrækkeligt samfundsansvar for at skabe jobs til de ledige altså virksomhederne

har kun ét ønske og det er at vækste og når virksomheder vækster

virkelig ønsker flere jobs

vil netop øge væksten i danmark skabe flere arbejdspladser og få flere folk i arbejde

lige den hvad skal jeg sige holdningsmæssige tilgang til det at det har jeg dog trods alt aldrig nogen sinde sagt om nogen af liberal alliances forslag og det er ikke fordi jeg synes de er gode det er bare fordi jeg foretrækker sådan en mere politisk argumentation over for det

bare svare på en ting det er fuldstændig rigtigt forstået

et samfundsmæssigt ansvar det gjorde de for eksempel

ikke i krisens første år

fire år hvor der blev fyret ethundrede og halvfjerdstusind danske lønmodtagere og ansat yderligere fyrretusind østarbejdere for det var jo det der skete der og det var jo ikke fordi danske virksomheder syntes at de ville gøre noget godt for østarbejderne det var fordi

statistik viser at det var billig arbejdskraft billigere end den danske og det var det der drev værket

andre typer borgere

skaffe den kvalificeret arbejdskraft i danmark

man har været presset efter en finanskrise og derfor har

og det gavner i hvert fald ikke de ledige i danmark så hvis man vil holde virksomhederne i danmark

jamen så skal man støtte op om de rammebetingelser som erhvervslivet har

sikre arbejdspladser på og det bidrager enhedslistens politik ikke til det bidrager meget store dele af fagbevægelsen

og jeg har et meget klart billede af hvad der driver værket hos arbejdsgiverne både oplevet på mine rygstykker som lønmodtager og ved forhandlingsbordet og der er en ting der driver virksomheder og det er at tjene flest muligt penge

det er fru laura lindahl vel enig i

det er det der er baggrunden for at man helt systematisk fyrer tusindvis af danske lønmodtagere og næsten inden de er ude af døren ansætter

og det skal vi støtte virksomhederne i og det gør vi da ikke ved at påføre dem bureaukrati ud over alle grænser som det her forslag vil det vil være den helt forkerte vej at gå både for den enkelte og for danmarks økonomi samlet

resultere i at mange virksomheder vil blive tvunget til at slå stillinger op

det det vil være unødvendig tid at bruge på det og det vil også skabe et kæmpe bureaukrati

den sanktionsdel der skal til jeg

vil betyde at der vil komme en masse jobs

måde hvorpå en ledig kan vise lidt ekstra interesse i en konkret virksomhed og sætte sig lidt ind i

skal til at vente på et jobopslag og

fundet et andet job

et arbejdsmarked nu som har en række flaskehalse nogle brancher hvor der virkelig er brug

for arbejdskraft og nogle brancher hvor der ikke er og en masse strukturelle

vi kunne gøre jobcentrene bedre til at kortlægge de steder hvor der er arbejde

få de ledige kvalificeret til

de jobs og søge de jobs på en god måde

løfte det samfundsmæssige ansvar der er men jeg må sige at de begrundelser der kommer altså ikke rigtig hænger sammen for det sker jo også i dag der er da masser af ledige der søger job

hvor arbejdsgiveren i forvejen har besluttet sig for at han

det sker jo sandsynligvis inden for det offentlige vi ved ikke i hvilket omfang det sker og vi

der er jo ikke nogen arbejdsgivere der stiller sig frem og siger ja jeg slog jobbet op men jeg jeg havde i forvejen besluttet mig der er nogle få der er ærlige og siger kvalificeret ansøger haves det gør vi for eksempel i enhedslisten hvis vi skulle komme i den situation at vi mener at vi har en kvalificeret ansøger så skriver vi det i jobannoncen og så kan de ledige jo gøre op med sig selv om de vil søge det

ikke noget argument for at man ikke skal pålægge virksomhederne at løfte det samfundsmæssige ansvar det er

en fair chance for at byde på de job der er

formålet med forslaget nemlig

virksomheder gjorde men jeg tror ikke at det her beslutningsforslag løser det

for det offentlige at ledige søger stillinger der i

og hvorfor modsætter man sig det

kvalificerede ledige til at finde dem til at søge dem og til at tage

at alle offentlige og private arbejdsgivere skal pålægges at slå ledige stillinger op på

det kan vi i det konservative folkeparti ikke støtte vi ønsker ikke at pålægge danske virksomheder at de skal bruge én bestemt

hvordan de bedst rekrutterer den nødvendige arbejdskraft og det skal vi selvfølgelig

virksomheder at slå alle stillinger op

vi også hørt lidt i debatten tidligere nemlig at

slået op fordi loven kræver det dermed spilder man både virksomhedernes og de lediges tid det danske arbejdsmarked

faktisk er der ottehundredetusind

ikke støtte at vi skal til at pålægge virksomheder at

gennem en bestemt kanal de skal bevare friheden til at kunne vælge den bedst egnede kandidat

set at hvis vi gerne vil gøre noget godt for for de trods alt relativt få ledige vi vi har i landet skal

gøre det attraktivt

og let at drive virksomhed i danmark og det gør vi ikke ved at pålægge dem

pålægge virksomhederne at bruge en bestemt kanal de må gerne bruge andre kanaler men hvis ordføreren siger at der står noget andet

lov til at have frihed til at vælge de rigtige kandidater

synes at det er rigtigt at gøre det og hvis vi begynder at

jo flere byrder vi pålægger erhvervslivet jo lavere bliver produktiviteten og det skader

kunne rekruttere som man synes er bedst det er

den ministeren kom med

er noget i det her forslag der gør at det det ikke skulle kunne gennemføres inden for eu reglerne

jo den begrundelse der blev brugt sidst af adskillige ordførere og

jeg selvfølgelig glad for hvad er

nogle gange men det er ligesom om man ikke rigtig vil forholde sig til det det drejer sig jo helt grundlæggende om noget fairness over for de ethundrede og halvtredstusind og i perioder mange mange flere

at de skal have en fair chance for at byde på de ledige stillinger der er og der kan vi jo bare konstatere at der altså er voldsom

til arbejdsgivernes adfærd hvad det angår ministeren oplyste

samtidig ved vi jo at der er cirka

jobåbninger på det danske arbejdsmarked om året det vil altså sige at det sådan i runde tal kun er cirka halvdelen af de ledige stillinger der er i det her land der bliver slået op på en kanal hvor alle ledige

og det er ærlig talt beskæmmende at der ikke er flere ordførere her der tager det så alvorligt at man siger jamen så må vi da have fat i nakken på de

slå de ledige job op det kan jo skyldes at man grundlæggende har en opfattelse af at det kun er det offentlige der har et samfundsmæssigt ansvar i den forbindelse og at virksomhedernes frihed

skal være så ubegrænset at den heller ikke skal begrænses af et samfundsmæssigt ansvar

var seksogtredstusinde og syvhundrede målt over det seneste halve år det må så være det sidste halvår af to tusind og atten det var målt på og

så i fjerde kvartal men det var altså kun i syv og halvtreds procent af disse forgæves rekrutteringer at virksomhederne havde slået jobbet op på

tog virksomheden kontakt til jobcenteret kun i otte procent af de forgæves rekrutteringer tog virksomheden kontakt til fagforeningen i danmark får hver

tredje person et nyt job igennem bekendte hver ottende bliver kontaktet af arbejdsgiverne og kun tre ud af ti job opnås gennem en annonce altså det siger da noget om at vi har et kæmpe problem i forhold til at give de ledige i det her land en fair chance for at byde på de ledige job

som blankt afviser sådan et forslag her det er jo partier der ikke er blege for at pålægge de ledige alle mulige foranstaltninger som man

der gør at de ledige virkelig får rigtig mange flere job

jamen vi risikerer jo at de ledige kommer til at søge nogle job som i virkeligheden allerede er besat af virksomheden ja det er da muligt at de gør det det sker allerede i dag der er jo masser af ledige der sender forgæves jobansøgninger af sted nemlig i brancher hvor der er mange om buddet men ikke mange job så er det svært at få jobbet og der er selvfølgelig nok situationer sandsynligvis hvor virksomheden i forvejen har besluttet sig og det er de færreste virksomheder der så

er så fair at de skriver at de har en kvalificeret ansøger

at man får forøget de lediges muligheder for at søge på jobbene det kan jeg virkelig ikke se

ingen kan vist forestille sig hvordan den lovgivning

forhindre en arbejdsgiver i nede i skuffen at have lige nøjagtig den ansøger som han gerne ville

adskillige ordførere oppe og sige jamen vi vil også gerne have at virksomhederne arbejder bedre sammen sammen med jobcentrene og at nu må jobcentrene gøre noget mere for at finde ud af hvor jobbene er men når det kommer til noget konkret handling

kniber det gevaldigt vi kan jo bare tage den med jobcentrene hvordan skal de

så skal de jo altså virkelig have en kraftig opnormering i bemandingen og det er åbenbart ikke det

tværtimod når de skal ud og opsøge hver eneste virksomhed

for at undersøge om der nu skulle være et ledigt job det var

positive over for så vi ser da frem til at der kommer et forslag fra de samme partier som afviser det her meget enkle forslag der jo ikke skaber mere bureaukrati end et par klik fra arbejdsgivernes side når de skal lægge en jobannonce op

kommer noget kontant som gør at jobcentrene

kan få en chance for at komme ud og og få sig

med

og to og tyve om jobopslag

det samme synspunkt nemlig at eu borgere ikke skal tage job fra danskere og derfor er

ikke ressortminister for arbejdstilladelser men jeg er ressortminister for beskæftigelsespolitik

ikke gentage de synspunkter som netop har været diskuteret under behandlingen af b en hundrede og to og tyve om vækst i beskæftigelse hos hos danskere men som jeg har sagt det klart mange gange er det jo ikke sådan at eu borgere tager job fra danskere tværtimod betyder den ekstra arbejdskraft at vi har fået en stærk økonomi og det er godt for det danske samfund

holdt en rigtig fin ordførertale tidligere hvor fru laura lindahl meget rigtigt siger at når det går godt for virksomhederne godt for det danske samfund

skidt at der er vækst i danmark og det er det bestemt ikke jeg kan i øvrigt også konstatere

i begrundelsen henviser til en artikel fra to tusind og fjorten dengang ramte danskerne beskæftigelsesmæssigt bunden af en kurve og siden er det kun gået opad når det er sagt

vi skal sætte ind over for grov udnyttelse af arbejdskraften det ser vi desværre eksempler på og det skal vi ikke tolerere betyder de eksempler på grov udnyttelse så at der er basis for at indføre krav om arbejdstilladelse det kan jo lyde tillokkende men problemet er at et krav

et sort arbejdsmarked hvor sårbare arbejdstagere blot ville blive endnu mere sårbare efter udvidelserne i to tusind og fire og to tusind og syv havde vi overgangsreglerne såkaldte østaftale hvor vi krævede det som forslagsstillerne nu foreslår østaftalen var nødvendig for at håndtere det umiddelbare pres men den skabte også grobund for et illegalt arbejdsmarked den basis for et illegalt arbejdsmarked fjernede man da østaftalen bliver udfaset når vi kunne indføre østaftalen med de pågældende krav skyldtes det de særlige overgangsregler

i udvidelsestraktaterne og det betyder at efter de normale regler i traktaten er der ikke

for at indføre en sådan ordning

hvis vi diskriminerede ved at gøre det sværere at ansætte eu borgere end danskere

ikke tale om et indre marked i eu i

i beslutningsforslaget lægges der op til at kravet også skal gælde for udstationerede og det skal ske efter en ændring af udstationeringsdirektivet men det vil efter min opfattelse kræve en ændring af traktaten og det kan regeringen selvsagt ikke støtte eu borgere må ikke diskrimineres med hensyn til løn og arbejdsvilkår for vandrende arbejdstagere har den regel altid eksisteret i traktaten og den har netop til

imødegå lønkonkurrence for udstationerede har området udviklet sig i domspraksis og ved udstationeringsdirektivet for ganske nylig er princippet om lige løn for lige arbejde blevet styrket i udstationeringsdirektivet udfordringen er at vi jo som

kan vi ikke sende arbejdstilsynet eller politiet hen til en arbejdsgiver der betaler en lav løn

eu reglernes skyld det er fordi vi har valgt at det skal være sådan vi bruger mange kræfter

danske model og forklare vores partnere i udlandet hvad den indebærer og hvorfor den fungerer godt men det mest naturlige for andre lande som gerne

undgå nye forslag der kan påvirke parternes ansvarsområder i

og hvis de alligevel fremsættes prøver vi efter bedste evne at tilpasse dem så de tager højde for den danske model i min tid som

har vi blandt andet fået præciseret udstationeringsdirektivet og at løndannelse er et nationalt anliggende og vi har fået en særlig undtagelse i direktivet om gennemsigtige

arbejdsvilkår der tager højde for overenskomstbaserede modeller som særlig de danske og svenske modeller vi har altså med et vist held været med til at

er muligt efter traktaten

den danske model under yderligere pres tilbage står hvad vi skal gøre for at håndtere de konkrete udfordringer eksempelvis udnyttelse af sårbare arbejdstagere det kræver konkret handling her og nu og ikke synes jeg ønsker på den længere bane om

det vil set gerne kvittere for regeringen studerer deres anbefalinger

gerne tage debatten med partierne og parterne om hvordan vi løser dilemmaet jeg har selv nedsat en arbejdsgruppe der skal se på mulige initiativer i forlængelse af den tv dokumentar der hed slaverne i

for i højere grad at retsforfølge bagmændene herudover skal der ses på domspraksis i forhold til urimelig løn

for at støtte sårbare arbejdstagere med retshjælp

side men et ja til at drøfte hvad vi kan gøre ved den grove udnyttelse der kan finde sted desværre af arbejdstagere og hvordan vi kan blive bedre til at sikre

fra danskerne det der foregår og det er dokumenteret også i bemærkningerne til lovforslaget er at danske virksomheder der ikke kan få det billigt nok

når det drejer sig om arbejdskraft helt systematisk i krisens første tre fire år fyrede ethundrede og halvfjerdstusind danske lønmodtagere og i samme periode ansatte fyrretusind østarbejdere af den ene

det er enhedslistens syn på det

det er ikke eu borgerne der tager arbejdet det er danske virksomheder der fuldstændig systematisk skifter skifter arbejdskraften ud for at få den billigste

det er rigtigt at det ligner noget vi tidligere har behandlet men der er en vigtig forskel

her pålægges en regering er at arbejde for

ændre eu reglerne det vil ministeren åbenbart ikke han vil ikke arbejde

det er jo sådan at hvis vi taler om tredjelandes borgere så kan de jo ikke arbejde her i landet

tredjelandesborgere og eu

have et indre marked hvor der også er en en fri bevægelighed for arbejdskraften jeg ser det tværtimod som en styrke

vi kan rekruttere medarbejdere fra andre eu lande der kan være med til

er så også glad for at herre finn sørensen nu siger at det også er det som enhedslisten mener det

ikke vil ligestille eu borgere med den måde vi behandler tredjelandes borgere på så skyldes det

er glad for at virksomhederne har mulighed for fuldstændig uhindret at gøre det de gjorde i krisens første år og at gøre det som vi stadig væk kan se massevis af eksempler på som ministeren jo ikke vil benægte nemlig at misbruge udenlandsk arbejdskraft til at trykke

skal have og derfor er der også brug for en langt mere offensiv kontrolindsats på tværs af myndighederne det har vi jo også set så sent som for kort tid siden at der desværre

betragtede fagbevægelsen det som et kæmpe fremskridt at det for nogle år siden lykkedes at få en mindsteløn på otte

i tyskland kalder man det arm trotz arbeit altså at man er fattig til trods for at man er i beskæftigelse i england kalder man det working poor men uanset betegnelsen

fortæller det noget om et arbejdsmarked som ikke burde høre vores århundrede til i danmark kan man være fattig men så har man ikke et arbejde og hvis man er i arbejde

man ikke fattig beskæftigelse og fattigdom hænger som udgangspunkt ikke sammen

er stærkere og mere fleksibel end mange måske troede hvis vi fra christiansborgs

den her model er det vores vurdering at vi godt kan fastholde et organiseret arbejdsmarked med anstændige lønninger og der er derfor ikke brug for dramatiske ændringer som det forleden blev foreslået af statsministeren eller som det nu foreslås af enhedslisten med de ord vil

grundlæggende hvad det jo er at foreslå en social protokol det er vi heldigvis enige om

nemmere at opnå en social protokol end

ikke jeg tror det er lige svært at få det gennemført for det vil i begge tilfælde kræve enstemmighed blandt eu landene hvilket dog ikke skal forhindre en i at slås for det hvis man synes

det er rimeligt men kunne ordføreren ikke lige forklare mig hvad det er der er så forfærdelig bureaukratisk ved det her altså det her forslag går jo sådan set bare ud på at styrke fagforeningernes muligheder for

arbejder på lige vilkår med deres danske kollegaer det er jo sådan set det det går ud på i al sin gribende enkelhed

mener jeg ikke kan diskuteres

nogen tvivl om det er ikke fornuftigt at alle europæiske lønmodtagere der kommer til danmark skal ansøge om at få en arbejdstilladelse som skal godkendes af den lokale overenskomstbærende fagforening

skal søge arbejde i udlandet også ville kunne blive mødt med de samme restriktioner og det ville være et skridt i den forkerte retning jeg tror vi skal holde fast i at den danske arbejdsmarkedsmodel har vist sig at være i stand til til delvis at håndtere østudvidelsen og at vi godt ved hvad der skal til for at sikre danske løn og arbejdsvilkår det er en styrket myndighedsindsats styrk de organisationer der skal håndtere arbejdsmarkedet og ikke bygge et unødigt bureaukrati op hvor tusindvis af lønmodtagere skal have godkendt deres arbejdstilladelse

samme der er tale om der ikke helt nøjagtig det samme der har fagforeningen ikke i de gældende regler den magt som vi foreslår at fagforeningen skal have her

men systemet er jo det samme for tredjelandsborgere for at arbejde her i landet

da ikke kritiseret eller vendt sig imod hvorfor skal der ikke være en ligestilling tilnærmelsesvis nu er jo ikke nær så vidtgående kan man sige som

formålet er jo det samme grunden til at man har et system med arbejds og opholdstilladelse er at man

arbejder på lige vilkår det er jo det der er formålet med det hvorfor skal vi

i stedet for at bygge den her slags fatamorganaer op

tror jeg at det ville styrke os alle sammen og indsatsen for danske lønninger i danmark hvis vi koncentrerede

vi ved der virker nemlig at myndighederne håndhæver lovgivningen

ville være et enormt brud med

fuldstændig afgørende hjørnesten af eu samarbejdet fungerer

væk fra eu og ikke et skridt

social dumping på trods af at det mildt sagt ikke har skortet på advarsler i omegnen af trehundredetusind udenlandske borgere arbejder pt i danmark og de fleste forhåbentlig under ordentlige vilkår det vil sige under danske løn og ansættelsesvilkår eller noget der ligner men men medierne beretter nu nærmest ugentligt eller i hvert fald månedligt om sager hvor udenlandske arbejdere lever og arbejder under kummerlige forhold chauffører der lever i måneder i lastbilerne til femten kroner i timen håndværkere eller ufaglærte der bor i en papkasse til en meget lav løn hvis de da ikke snydes for lønnen hvilket vi også hører eksempler

trods af at problematikken ikke er

der sket for lidt jo fagforeningerne

brav kamp og jo de ansatte i arbejdstilsynet politiet

mening ikke vindes alene med efterfølgende kontrol

nemlig eu reglerne om arbejdskraftens fri og helt uhæmmede bevægelighed som dansk folkeparti har pointeret adskillige gange skal vi mere hen i retning af en styret bevægelighed hvor det er danmark der afgør hvor mange mennesker der kommer til landet for at arbejde i hvilke brancher og hvor længe så langt går det foreliggende beslutningsforslag ikke men det er dog et skridt i den rigtige retning for det sætter nemlig en slags præventivt filter op allerede før problemerne opstår så ja tak til krav om forudgående arbejdstilladelse for eu og eøs borgere men med hensyn til hvem der så skal godkende ansættelseskontrakterne

i df er vi bekymrede for hvordan sådan en godkendelsesproces i praksis kan foregå sådan at retten til det frie valg af fagforening og overenskomst kan respekteres

folkeparti mener heller ikke at det nødvendigvis skal være en fagforening der får monopol på at afgøre om en ansættelseskontrakt lever op til begrebet ordnede forhold men men såfremt forslagsstillerne virkelig tager kampen mod social dumping alvorligt

jeg sikker på at vi på det her område kan finde

som ordføreren i hvert fald siger han deler med enhedslisten nemlig at vi skal have gjort en effektiv indsats imod social dumping om vi kan finde hinanden har jeg så mine tvivl om for det er selvfølgelig ikke tilfældigt at vi skriver at det skal overlades til den overenskomstbærende fagforening at godkende ansættelseskontrakten det er selvfølgelig fordi vi har en opfattelse af at det er den part på arbejdsmarkedet der ligesom i kraft af sin overenskomstdækning bør foretage den godkendelse

at løn og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med de overenskomstmæssige vilkår der behøver ikke nødvendigvis være en overenskomst det er jo op til fagforeningen at afgøre det

ikke har tænkt os at lave om på den del det betyder ikke at vi ikke lytter til hvad dansk folkeparti foreslår ligesom vi gerne lytter til hvad alle mulige andre foreslår

er bare for ligesom at bekende ren kulør i forhold til det punkt i forslaget

hundrede og to og tyve om arbejdsgivernes pligt til jobopslag startede

enhedslistens præmis om at vores virksomheder er onde og grådige og at udenlandsk arbejdskraft tager job fra danskere og det er nøjagtig det samme standpunkt

tager udgangspunkt i med dette beslutningsforslag

mig bare sige at jeg er lodret uenig og derfor vil jeg

jeg bliver også skuffet vred og trist når jeg ser danske arbejdsgivere underbetale og

sårbare mennesker under kummerlige forhold for der er brodne kar på det danske arbejdsmarked den slags hører ikke hjemme i danmark derfor har vi i venstre selv været med til at åbne debatten om hvad der skal til for at gøre endnu mere for at bekæmpe social dumping men det andet er så at svaret absolut ikke er at underminere det indre marked i eu

også var inde på i min foregående

bidrager den frie bevægelighed med mange milliarder kroner om året til den danske statskasse

anses for at kræve en traktatændring og det kan venstre heller ikke støtte så med andre ord

ikke støtte det her beslutningsforslag

man jo godt dvæle ved og det

men men jeg synes egentlig mere interessant at lægge det til side og sige hvad ens holdning

ville vi i liberal alliance ikke støtte forslaget vi synes lige præcis at det indre marked og den frie bevægelighed i eu

og det er styrken ved eu jeg kan finde

eu som jeg ikke er glad for men lige præcis

det indre marked og den frie bevægelighed er det

det her forslag vil være en væsentlig barriere for den fri bevægelighed og det er

vi bekæmper gerne social dumping og vi vi var glade for at støtte et tidligere forslag fra enhedslisten som ville pålægge regeringen at fremsætte lovforslag til en generel lov om kædeansvar således at hovedentreprenører og hovedleverandører af tjenesteydelser gøres økonomisk ansvarlige for henholdsvis underentreprenørers og underleverandørers forsømmelser hvad angår forpligtelser

forhindring i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed og den går vi ind for vi ved godt

bruge muligheden til at lave social dumping men derfor synes vi ikke vi skal gøre

som jo er dem der laver den sociale dumping

der er vi så også langt fra et flertal i folketinget men

han vil overlade ansvaret til arbejdsgiverne så spørger jeg bare

at de ikke som de kan i dag fuldstændig uhindret kan importere østeuropæisk arbejdskraft eller arbejdskraft fra andre eu lande til en hvilken som helst pris helt ned imod nul kroner i timen det er jo det som det her forslag vil forebygge og som dansk folkepartis ordfører faktisk havde fanget det her er et forslag der forebygger at problemerne opstår fordi vi får taget dem inden de opstår nemlig ved at give den overenskomstbærende fagforening en mulighed for at godkende den ansættelseskontrakt så man sikrer sig at ansættelsen er i overensstemmelse med normale danske løn og arbejdsvilkår det er

formålet

en relativt svær øvelse

hellere have at arbejdstagerne

skal arbejde for at eu reglerne bliver ændret sådan sådan at danmark kan stille krav om at eu og eøs borgeres beskæftigelse her i landet er betinget af

der er udstedt en arbejdstilladelse som så skal være godkendt

fagforeninger den frie bevægelighed inden for eus grænser og arbejdskraften er en af

det er også en af grundpillerne til den velstand som vi har her i landet danmark ville være markant fattigere hvis ikke vi var en del af det indre marked hvor vi kan handle og købe og sælge

måske særlig i en tid nu hvor der kommer mange

handler ikke om at der bliver taget noget fra danskerne det handler faktisk om at der bliver skabt

hundrede tusinder af danske jobs som er afhængige af at vi er en del af det indre marked vi vi har

nogen intentioner om at vi skal til at underminere den fri bevægelighed som vi har

i forhold til at kunne arbejde frit så derfor kan vi

med derude lige repetere hvad det her forslag egentlig går ud på

ordføreres indlæg det det meget enkelt går ud på er at folketinget pålægger regeringen at arbejde for at ændre eu reglerne således at danmark kan stille krav

eu eøs borgeres beskæftigelse her i landet er betinget af at myndighederne har udstedt en arbejdstilladelse forudsætningen for arbejdstilladelsen skal være at der foreligger en ansættelseskontrakt som er godkendt af den fagforening der har overenskomsten for det pågældende

de her regler om udlændinges adgang til at arbejde

sidste som nogle vil kalde en opstramning

det er fagforeningen der ligesom får magten til at godkende om

er det jo nøjagtig sådan det er når vi taler om borgere fra

og sådan har det været i mange mange år sådan har det også været for borgere fra eu eu eøs landene før vi blev medlem af det europæiske fællesmarked

det var jo en af grundstenene i det europæiske fællesmarked

det lyder jo godt og det er vi jo alle sammen principielt tilhængere af problemet er jo bare at det her viser at den måde som de eu regler fungerer på gør at mulighederne for at forhindre virksomhederne i at udnytte udenlandsk arbejdskraft til at trykke løn og arbejdsvilkår og give de udenlandske

arbejdere nogle ofte helt skændige forhold

at lappe lidt på problemerne efter de er opstået det vender jeg tilbage til om lidt men det er det forslaget går ud på dermed også sagt at det

ud på det som nogle ligesom prøver at antyde at det her

er lavet for at forhindre udlændinge i at arbejde i danmark det er det ikke og

at arbejde i danmark de regler er lavet for at sikre at når udlændinge arbejder her i landet

arbejder de på lige vilkår med dem der bor her i forvejen det er det som det handler om

jeg bliver nok nødt til at gentage det uden den store optimisme i forhold til om det siver ind de rigtige steder for det er jo en kendsgerning

af danske virksomheder i krisens første år det er årene fra to tusind og ni til to tusind og tretten der udnyttede danske virksomheder eu reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed

halvfjerdstusind medarbejdere i en række udsatte brancher som byggeri transport hotel restauration med flere

vi har kildehenvisningerne i bemærkningerne til

er jo i en nøddeskal hvad eus regler om arbejdskraftens frie bevægelighed går ud på det er jo det det går ud på så kan man vælge mere eller mindre vidtgående

til at dæmme op for det og og man kan også og det er vi da enige med nogle partier

her i folketinget er vi da glade for indføre skarpere redskaber herhjemme og det behøver vi ikke at spørge eu om vi kan godt indføre regler om kædeansvar og arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter for at nævne nogle vigtige tiltag vi kan gøre meget for at rydde op i de problemer som eu reglerne skaber og det skal vi også gøre vi kan gøre meget mere end vi gør vi kan også slås for i forhold til eu og der er vi da glade for at vi har fået socialdemokratiet og egentlig også dansk folkeparti sandsynligvis flertal i folketinget til at bakke op om at vi skal have ændret eu reglerne på det her punkt for det er jo det

ud på at ændre eu reglerne i hvert fald fortolkningen af dem så arbejdstagernes rettigheder

kommer til at stå højere end reglerne om fri bevægelighed og de økonomiske friheder og det her forslag er jo bare endnu et led i det som så indebærer den store fordel at vi kan forebygge at problemerne opstår

så er der nogle der siger at

og så skal de have et job på hånden og så beder de om en arbejds og en opholdstilladelse men vi ændrer jo ikke med det her forslag reglerne med hensyn til eu borgeres adgang til at søge job i danmark

hvor eu eøs borgeren får et job i danmark altså får et job på hånden der skal fagforeningen

muligheden for at tjekke om løn og arbejdsvilkår nu er i orden jeg kan ikke forstå at det skulle være så vanskeligt jeg kan sagtens forstå at det er meget svært at acceptere for regeringen

den borgerlige fløj liberal alliance osv

for de er jo glade for den uhæmmede frihed ubegrænsede frihed arbejdsgiverne har til at udnytte den frie bevægelighed

er enige med enhedslisten og anerkender problemerne med social dumping langt hen ad vejen og hvor vi også er

der anerkender problemstillingerne og gerne vil forsvare fagbevægelsens og

det er jo beskrevet i bemærkningerne hvordan det hvordan det kan

savner vi jo altså også et svar fra sådan set alle de ordførere der vender sig meget voldsomt imod det her på det helt enkle spørgsmål hvorfor skal der være sådan en meget stor forskel

fra tredjelande på

får vi bare den forklaring at det er fordi vi har det indre marked og så

at socialdemokratiet var kommet

udtalt flere gange og fuldstændig umisforståeligt at problemet med eus regler om den frie bevægelighed

at de økonomiske friheder altså retten til arbejdskraftens kapitalens varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed har fået forrang for arbejdernes rettigheder og det er jo så præcist sagt som det overhovedet kan siges og det er

helt enige i vi har så også sagt det i rigtig mange år men vi jo glade for

formand er nået til den konklusion

vi enige om at vi vil kæmpe for at få den her sociale protokol det kræver så enstemmighed så det er ikke noget der ligger lige på den flade når vi så kommer med et andet forslag til at vi skal kæmpe for en ændring af eu reglerne sådan at danske fagforeninger får et bedre redskab end de har i dag til at sikre lige vilkår så stejler man og slår syv kors for sig og siger jamen

set sige at det sådan set er rigtig nok fordi ideen med det her indre marked og den frie bevægelighed af arbejdskraften

arbejdsgiverne frit skal kunne udnytte de lønforskelle der er imellem europæiske arbejdere til at presse lønnen nedad i en stadig nedadgående spiral

et godt lille redskab der kunne stille danske fagforeninger stærkere

tak for det beslutningsforslaget som vi i dag skal behandle sætter jo fokus på en central problemstilling i forhold til ordnede forhold på arbejdsmarkedet nemlig hvordan vi sikrer arbejdsmiljøet bedst ude på landets byggepladser regeringen har sagt det mange

før vi accepterer ikke et arbejdsmarked hvor der bliver gået på kompromis med sikkerheden på byggepladserne eller på andre arbejdspladser for den sags skyld eller hvor der i øvrigt sker snyd med arbejdsmiljøreglerne jeg vil gerne understrege at det har høj prioritet

sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked det har vi jo bekræftet med en række finanslovsaftaler og

også den seneste aftale for to tusind og nitten

en hundrede og seks og halvtreds million kroner til indsatsen for ordnede forhold i i to tusind og nitten aftalen betyder at arbejdstilsynet

kan styrke sin indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet samtidig ønsker vi også

sikre mere stabile rammer om indsatsen for ordnede forhold fremover hvor den fælles myndighedsindsats er helt central derfor drøfter vi også i øjeblikket den fremtidige indsats med folketingets partier i forbindelse med de igangværende

hvordan vi kan fastlægge en fortsat stærk og

indsats for ordnede forhold i perioden efter to tusind og nitten én ting er økonomi

også vigtigt at se på om vi kan gøre tingene bedre og mere klogt end vi vi gør i dag derfor synes jeg

man også bliver nødt til at se på hvordan man får en bedre arbejdsmiljøindsats

være noget der ikke hænger sammen med økonomi for mig er det både og man kan både styrke økonomien men man kan også gøre tingene mere smart

helt enig med enhedslisten i at sikring af et bedre

byggebranchen er særdeles vigtigt byggebranchen er desværre et af de steder hvor der er den største risiko for arbejdsulykker og vi ved jo at det kan gå galt

for dem der arbejder der der er dødsulykker men der er også mange alvorlige ulykker når det så er sagt mener jeg ikke at indførelsen af et id kort i byggebranchen er løsning et forslag om et id kort er jo heller ikke nyt og beslutningsforslaget er som det også fremgår af selve forslaget en genfremsættelse af et tidligere forslag

analyser under skiftende regeringer uden at man har kunnet pege på den mest hensigtsmæssige model i de analyser som

har været gennemført har man ikke kunnet udlede en entydig konklusion om værdien af id kort i andre lande som har id kort der er således tidligere blev gennemført store analyser hvor man blandt andet har indsamlet erfaringer fra lande som har indført id kort i byggebranchen uden en entydig konklusion om værdien af kortet der er også blevet foretaget økonomiske beregninger af hvad det vil koste at indføre et id kort i danmark beregninger fra to tusind og fjorten viste at de samlede omkostninger i

etableringen af netop den model som enhedslisten fremfører ville blive på omkring en hundrede og fire og tredive million kroner samt omkring halvtreds

i årlige driftsomkostninger skønnet i dag ville være højere end i to tusind og fjorten da beskæftigelsen også aktuelt er højere i byggebranchen derudover viste resultaterne af de større analyser at det var vanskeligt at pege på en hensigtsmæssig model for implementering af det her obligatoriske sikkerhedskort i byggeriet i danmark dertil kommer at såvel arbejdstilsynet som skattestyrelsen hidtil har vurderet at myndighederne allerede har de nødvendige hjemler til og muligheder for at kræve oplysninger og legitimation

så med andre ord

støtte det her forslag i lighed med den tidligere sr regering finder regeringen det vanskeligt at pege på en hensigtsmæssig model for at indføre det her obligatoriske kort inden for byggeriet men jeg vil gerne understrege at regeringen bestemt er åben over for

se på og også drøfte hvordan vi kan være med til at tage nye initiativer der skal bekæmpe social dumping og dermed også sikre

er nogen grund til overhovedet at have et sådant id kort eller et sikkerhedskort kunne man også kalde det nu kalder vi det et id kort men meningen er jo den samme er det af principielle grunde eller er det fordi man ikke lige nu har fundet den helt rigtige melodi den kunne man jo så finde

kunne jeg få en sådan en klarere og tydeligere mening om hvad det egentlig er

her større analyse viste at det var vanskeligt at pege på det jeg sagde i min tale

implementering af det her obligatoriske sikkerhedsskort og når man ikke kan gøre det er

det jo et godt argument for

lave et id kort hvis man ikke kan finde ud af at implementere det det er vel ikke nogen hemmelighed at

tilhænger af at lave symbolpolitik hvis man gør noget skal

det er jo det som analysen har vist

var det der skilte på det tidspunkt i forhandlingerne jo ikke selve den praktiske model det var et lidt vanskeligere spørgsmål nemlig om selvstændige som man ude på byggepladserne kalder arme og ben firmaer også skulle være omfattet det var en politisk uafklarethed vil jeg sige for det var heller ikke en principiel uenighed for den forhandling sluttede nemlig med at det ville man så grave noget dybere i fra den daværende beskæftigelsesministers side forhold til spørgsmålet om

det var der vi stod og så var der pludselig folketingsvalg og så skrinlagde den nuværende regering jo

på det foreliggende grundlag og med den viden vi har nu kan indføre et id kort der

fremragende sted at arbejde men det er også nogle farlige arbejdspladser ligesom det desværre er en branche der er udfordret af social dumping fra firmaer der udstationerer underbetalte østarbejdere her i landet

også helt rimeligt at diskutere hvordan vi kan skærpe kontrollen og styrke sikkerheden i branchen et id kort kan i den forbindelse være en ganske udmærket idé og det diskuterer vi meget gerne

arbejdsmarkedets parter og selvfølgelig også med regeringen et kort for alle i bygge og anlægsbranchen der skal kunne fremvises til myndighederne vil gøre det lettere for både udlændingemyndighederne arbejdstilsynet

og politiet at håndhæve lovgivningen ligesom det vil styrke det daglige sikkerhedsarbejde på byggepladserne hvis det

let og lavpraktisk at kunne dokumentere certifikater til at arbejde med for eksempel stillads eller farlige stoffer for tyve år siden ville vi nok ikke have støttet sådan et id kort simpelt hen fordi det selvfølgelig vil koste lidt penge at indføre

ville stå mål med gevinsten men efter østudvidelsen i to tusind og fire må vi nok se i øjnene at arbejdsmarkedet har ændret sig der er ikke

og det er desværre bagsiden af medaljen når vi taler arbejdskraftens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed

der brug for at skærpe kontrollen i beslutningsforslaget fremgår det dog at id kortet skal træde i kraft allerede den første september altså om ganske få måneder ligesom der står en række detaljer omkring kortet som vi mener fortjener en grundigere behandling end det er muligt her i folketingssalen i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag

der indhentes grundige erfaringer fra andre eu lande der allerede har indført id kortet så vi undgår at begå samme fejl som andre vi ønsker at kortet kan understøttes digitalt så der ikke skal udstedes et nyt hver gang en person har taget et nyt amu kursus

epoxy eller andet vi ønsker at forslaget udarbejdes i en tættere dialog med arbejdsmarkedets parter i byggeriet vi ønsker at finansieringen er afklaret og at den er fundet vi ønsker at de juridiske diskussioner omkring de selvstændiges roller i byggeriet er på plads det var her

vi ønsker kort sagt en grundigere og mere gennemarbejdet diskussion derfor vil vi egentlig opfordre enhedslisten og folketingets andre partier til at vi samles i beskæftigelsesudvalget og udarbejder en fælles beretning som understreger at folketinget er positivt stemt over for at indføre et id kort og pålægger regeringen at udarbejde en konkret model som vi kan forhandle på plads i fællesskab jeg skal også her sige fra det radikale venstre at det også

en klar politisk tilkendegivelse i forhold til det videre arbejde med det her det er rigtigt forstået at det som skilte os sidst vi forhandlede under rssf regeringen og måske var sf ude på det tidspunkt jeg ikke huske men ellers er det vel mindre væsentligt i den sammenhæng

om at vi skulle have et sådant id kort eller et sikkerhedskort og

spørgsmålet om de selvstændiges

derfor vil jeg da gerne høre hvad ordføreren mener om det spørgsmål er ordføreren indstillet på at de selvstændige også skal være omfattet af et sådant

omfatter selvstændige som udfører arbejde på

da forhandlingerne led skibbrud sidst og derfor bør der jo også være flere erfaringer at hente fra de andre europæiske lande som har indført et id kort med nogle forskellige modeller derfor tror vi at den mest fornuftige og konstruktive tilgang til det her spørgsmål er at få valgt en ny regering få sat sig ned omkring bordet og få analyseret hvad der har fungeret og hvad der ikke har fungeret i de andre lande og så få forhandlet

og hvis vi kan finde en model og en finansiering omkring id kortet der kan fungere så vil det være

erfaringer fra andre lande så skal vi selvfølgelig høre om de senere har vist sig at være dårlige det har vi til gode men lige i det her spørgsmål om finansieringen

igennem sin kontrolvirksomhed så det bør vel ikke være finansieringen der står i vejen for at vi kan indføre sådan et

id kort som er lavbureaukratisk som er digitalt understøttet og som virkelig vil kunne fungere så

vil styrke både indsatsen mod social dumping og den generelle sikkerhed på byggepladserne og så vil det være pengene værd men selv om det er pengene værd

kan støtte beslutningsforslag der ikke er finansieret heller ikke selv om beløbene er forholdsvis små så derfor vil vores udgangspunkt også være at vi skulle samles omkring en beretning der tilkendegiver nogle politiske intentioner og så vil den jo så kunne ligge til efter valget uanset hvordan valgresultatet

og være med til at forpligte partierne på at arbejde videre for

her drejer sig om indførelse af id kort til ansatte i byggebranchen som forslaget er beskrevet er der et stærkt fokus på at sikre de ansatte et bedre

et andet fokus er imidlertid at forslaget er endnu et værktøj i kampen mod social dumping

er det måske værd lige at genopfriske at social dumping er et relativt nyt begreb i den danske ordbog og at alt nyt ikke nødvendigvis er godt nyt for social dumping har kostet mange danskere deres job og efterladt endnu efterladt endnu flere med en bekymring for at blive udkonkurreret af udenlandsk arbejdskraft og helt grundlæggende er skurken eu samt arbejdskraftens fri og uhæmmede bevægelighed det kan ikke gentages for tit selv om

er det så blevet efter østudvidelsen dansk folkeparti arbejdede i detaljer om østudvidelsen og vore værste anelser er blevet overtrumfet adskillige gange findes der eksempler på arbejdsgivere som har svært ved at finde dansk arbejdskraft ja helt sikkert

i sådanne undtagelsesvise situationer være okay midlertidigt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft ja naturligvis men når det så sker

må det være helt åbenlyst at ansættelsen skal ske i overensstemmelse med danske løn og ansættelsesvilkår ved at udstyre medarbejdere i byggebranchen med et særligt id kort der sikrer en række forhold som nærmere beskrevet i beslutningsforslaget er vi kommet et godt stykke i kampen mod den underskov af arbejdere fra eu og resten af verden som arbejder under ulovlige eller helt urimelige arbejdsforhold

presser danske arbejdere ved at gøre det fysisk tydeligt for kollegaer kollegaer og samarbejdspartnere på byggepladsen hvem der er ansat på ordentlige vilkår og hvem

det tror man så tilsyneladende også i en række andre lande og herhjemme har flere kommuner allerede indført obligatorisk brug af id kort ved arbejde på kommunale byggerier og i horsens har jeg endda selv været med til at beslutte det det er bekymrende at problemet med tilvandrende arbejdskraft som ikke overholder danske løn og arbejdsvilkår synes at være stigende og jeg håber at det vil vække til eftertanke at de eu tilbedende partier med arbejdskraftens fri bevægelighed har skabt en situation hvor vi er nødt til at sætte hårdt ind med myndighedskontrol og opfindsomme forslag som det foreliggende for at opretholde tålelige tilstande men når det nu desværre er tilfældet så er det jo det vi må gøre

deler den bekymring som ligger bag enhedslistens beslutningsforslag en bekymring for de ansattes ve

venstre har vi sammen med regeringen stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet ikke mindst i byggebranchen hvor vi ser alt for mange arbejdsulykker og det skal vi absolut tage meget alvorligt

afsat midler til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet gennem en række finanslovsaftaler vi har også nedsat en ekspertgruppe

set på hele arbejdsmiljøindsatsen og det har jo mundet ud i en række anbefalinger som vi forhandler om i

så har vi jo også med stor succes ændret tilsynsmetoden i bygge og anlægsbranchen så tilsynet i højere grad kommer ud til de steder hvor der er behov for det der er jo ingen tvivl om at vi skal fastholde blikket på at sikre ordnede forhold ikke mindst i bygge og anlægsbranchen

og den bedste løsning

at der er tidligere regeringer der har arbejdet med det men vurderingen har vel også været at det er

at indføre og

være bureaukratisk så står effekten også mål med de omkostninger det vil have at indføre sådan et id kort det er det spørgsmål vi stiller i venstre så selv om vi deler ambitionen om at sikre ordnede forhold i

mener vi ikke umiddelbart at det her er den den bedste løsning

vi i hvert fald ikke i dag til sinds at sige

beslutningsforslag som det ligger her i dag

kender jo venstre men jeg jeg vil da tage det som en lidt positiv tilkendegivelse om at man er villig til at kigge på det

vil ordføreren ikke godt bekræfte at sådan et id kort eller sikkerhedskort som man også kan kalde det for at understrege at det er arbejdsmiljøspørgsmålet vi skal løfte her da vil lette myndighedernes kontrolindsats når de er ude at besøge byggepladser

hvis ordføreren nu kigger på de ting der skal være oplyst på det her kort så er der sådan en helt elementær ting som navnet på kortholderen

og nogle data der viser

nok så vigtigt virksomhedens identitet

når arbejdstilsynet har været ude at kigge på byggepladserne med overhovedet at finde ud af hvad det er for nogle mennesker de har med at gøre hvem har ansat dem hvem har ansvaret for at de er på byggepladsen og hvem har dermed så også ansvaret for at arbejdsmiljøforholdene er

og det skal selvfølgelig være et statsligt drevet og autoriserede kort så der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved validiteten af det og der spørger jeg bare ordføreren igen vil ordføreren ikke indrømme at hvis vi nu kunne få indført sådan

og vi får klaret alle de der mellemregninger som nogle også gerne vil have med nu og det er fint så vil det være et rigtig godt redskab

og arbejdstilsynet der er ude for at kontrollere

påvirker helt almindelige lovlydige virksomheder i danmark som vi i øvrigt ønsker skal vækste og skabe velstand det er jo den balance vi skal finde og den håber jeg på

det kommende udvalgsarbejde hvor vi får vendt nogle af de forbehold jeg har nævnt her i dag men jo også

fremsat af herre finn sørensen og enhedslisten

arbejdstilsynet og skattestyrelsen har jo også vurderet om

mulighederne for at opkræve oplysninger om og legitimation fra personer på en byggeplads der

nogle væsentlige økonomiske omkostninger og nogle administrativt bøvlede omkostninger uden at vide om det her overhovedet

i arbejdet med den konkrete implementering

nysgerrige på hvilke erfaringer der måtte være fra andre lande og hvordan vi kan bruge dem

også omfatter de selvstændige hvilket

nye relevante kurser og så videre

løsninger som er nødvendige for at det her kort kan få ben at gå

indfører et obligatorisk id kort med sikkerhedsuddannelse med videre gældende for ansatte i byggebranchen herunder indehavere af enkeltmandsfirmaer fra konservatives side vil jeg sige at vi på nogle stræk støtter intentionerne nemlig det her med at understøtte at der skal være ordnede forhold på på danske arbejdspladser

vi skal være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladserne men vi tror

på at løsningen er det her id kort som

enhedslisten foreslår

ordnede forhold som ministeren og flere

ved vi at det vil være en relativt dyr investering det vil

i dag skal jeg love for i hvert fald for min part

de sidste tre forslag også her

kan man jo næsten ikke komme til for hinanden

jeg har dog noteret mig at der er noget mere

til det her konkrete forslag så tak til dansk folkeparti og alternativet for en klar støtte til forslaget vel vidende at der selvfølgelig er meget der skal arbejdes med hvis man skal realisere noget

ordføreren for socialdemokratiet der kom med noget jeg

kalde en principiel støtte og jeg var især glad for udmeldingen om at at

selvstændige altså enkeltmandsvirksomheder også være omfattet af

interessant at se når vi kommer i gang med udvalgsarbejdet om det er en reel sprække i fjendens rustning nemlig

der var jo en fuldstændig blank afvisning

men herre hans andersen fra venstre mente da at man

udvalgsarbejdet jeg opfattede det ikke som en principiel afvisning hvis det er sådan

jo være rart hvis ordføreren så lige tegnede sig

været alt for optimistisk hvis jeg troede at der var noget som helst at bygge på

indlæggene har været gode på den måde at jeg håber at dem der har lyttet med

jeg da lige repetere ganske kort at det det handler om er at vi skal have indført et id kort man kunne også kalde det et sikkerhedskort

skal oplyse navnet på kortholderen fødselsdato

et billede af kortholderen kortholderens underskrift et kortnummer og navnet på virksomheden eller

tilføjet nogle yderligere ting som er vigtige når vi taler om myndighedens mulighed for at kontrollere

sagens natur må blive et elektronisk kort og så vil vi også gerne have at kortet oplyser om vedkommendes uddannelse efteruddannelse en sikkerhedsuddannelse af minimum en dags varighed og så varigheden af uddannelsens

så skal det være et kort der er udstedt af en offentlig myndighed

kan jeg oplyse herre mattias tesfaye om

og der skal tages højde for de redskaber som arbejdsmarkedets parter allerede har udviklet på det her område for eksempel byggebranchens uddannelseskort

det sjove er jo at vi som folketing og som myndigheder er bagud på den her front for virksomhederne har jo allerede indset at der er et behov for en mulighed for klar og tydelig identifikation af hvem der egentlig opholder sig på byggepladser de store virksomheder dem der er i gang med de store byggerier har jo i

sådan noget så kunne man sige jamen så behøver vi jo ikke at lave noget fra folketingets side det er jo den kan man sige undskyldning vi plejer at få

ikke nødvendigvis myndighedskontrollen de bedste redskaber der skal vi

have et kort der er udstedt af en statslig myndighed men selvfølgelig udarbejdet i samarbejde med

er formålet ja det er jo

myndighederne et langt bedre redskab i forhold til at håndhæve et godt arbejdsmiljø og håndhæve arbejdsmiljølovgivningen men selvfølgelig også de andre regler der vedrører udenlandske virksomheders operationer her i danmark altså i forhold til skattemyndighederne i forhold til politiet med henblik på

for at nævne nogle andre problemstillinger som jo også er en del af

at kortet indeholder disse uddannelseskrav så det er klart og tydeligt dokumenteret at vedkommende har den fornødne uddannelse til at fungere på en

fra store danske virksomheder der opererer i byggebranchen at de har en interesse i at der er ordnede forhold for ellers skal de høre på den her evindelige kritik om at de misbruger udenlandsk arbejdskraft at

det er måske ikke alle de store virksomheder der mener det lige meget men nogle af dem har en stærk interesse

derfor vil det være vigtigt med sådan et redskab og det vil helt klart kunne bidrage til en bedre indsats

så det er hvad det går ud på og jeg vil da gerne takke for

det med økonomien altså de tal ministeren nævner

kommer bag på mig det er muligt at der er noget jeg har overset jeg har været i folketinget længe nok til at jeg kan glemme hvad det var jeg eventuelt blev præsenteret for for en del år siden

synes ikke jeg har hørt de her tal før om at det skulle koste en hundrede og fem og tredive million

så vi kan få opklaret hvordan de beregninger er lavet

papirer og beregninger vi arbejdede med i forhandlingerne med den daværende regering

var det nogle ganske anderledes beløb men uanset om det så er beløb i

mener jeg virkelig ikke at finansieringen kan være noget problem når man kigger på at

har

og altså opkrævet et nettoprovenu på cirka syv hundrede og fire million kroner i manglende moms og skatteindbetalinger i forbindelse med myndighedsindsatsen mod social dumping og det er så siden vi skruede op for myndighedsindsatsen i to tusind og elleve til

en god investering i at få sådan et sikkerhedskort op at stå og at pengene er til rådighed for at gøre det men jeg ser frem til udvalgsarbejdet og tager da gerne den handske op som socialdemokratiets ordfører kastede vi må se om der kan komme noget frugtbart ud af at skrive en beretning så det ser jeg da frem til at undersøge muligheden for

indledningsvis ordet til herre benny engelbrecht som ordfører for socialdemokratiet

tak formand man kan gøre diskussionen om budgetloven meget lang og meget principiel man kan også

og konstatere at der her er tale om en revisionsbestemmelse som ændres således at man udsætter det tidspunkt hvor

og det skal jeg indledningsvis sige at

skal også hilse fra den radikale ordføre herre martin lidegaard som ikke kan være til stede og meddele at det kan radikale venstre også

emner som det vil være helt logisk at man kigger på i forbindelse med en revision af budgetloven

finansministeren har oplyst mig om at man

igangsat en række analyser det støtter socialdemokratiet op om det giver god mening

have en række tilbundsgående analyser for at sikre at

er vigtigt synes vi at vi får de rette proportioner for eksempel i forhold til sanktionsmekanismer

for eksempel vores udgiftsstyring skal skal føre til permanent dårligere

at man kan sikre det fokus der er i budgetlovens intentioner om at

kan laves flerårig udgiftsplanlægning

i budgetloven at vi tilrettelægger budgetterne efter et flerårigt perspektiv som muliggør muliggør langsigtede beslutninger

den enkelte kommune og den enkelte institution at tænke langsigtet i socialdemokratiet er vi ikke sikre på at den konkrete udmøntning og fortolkning af denne del af budgetloven er sket i overensstemmelse med ånden i loven og derfor vil vi have et særligt fokus på det emne i den kommende evaluering men som sagt det kommer

næste folketingssamling hvis vi vedtager dette forslag

deadline til side den den kan man jo

at meget tyder på og jeg håber at

vi får et regeringsskifte efter næste folketingsvalg

logisk også at bruge anledningen til at spørge lidt ind til hvad socialdemokratiet

mener om budgetloven jeg er rigtig glad for at herre benny engelbrecht nævner det her med flerårige budgetter det er jo en af de ting som i den grad volder kommunerne besvær

af vores fælles økonomi noget andet er

selv meget meget små overtrædelser som vi har set

gør at kommunerne underforbruger til skade for velfærden og for borgerne er socialdemokraterne

på sanktionerne og på hvor hårde

finansministeriet arbejder med med det fremadrettede sigte på fordi budgetloven jo også ligger til grund for de forhandlinger der er

nedskriver man altid i de efterfølgende

forhandlingsudgangspunkt det gør selvfølgelig alt andet lige at det bliver vanskeligere

når man skal ind og lave flerårige budgetter derfor kræver det nok ikke blot at man kigger på hvordan selve loven er udformet men også hvordan man benytter det i forbindelse med de forhandlinger der er mellem kommuner og staten for at sikre at man man udnytter det at have en flerårig ramme og for eksempel undgår at

altså at man i slutningen af budgetår skal skynde sig

at brænde nogle penge af helt bogstavelig talt

oplevede vi i hvert fald så sent som til kl topmødet og som som vi har set

sanktioner der ser vi så i andre år at der faktisk er nogle ret store milliardbeløb som bliver underforbrugt og dermed ikke bliver brugt

politisk beslutning uanset hvilke faglige input man så får hvilken budgetlov vi vil skrue sammen ligesom det også var

lisbeth bech poulsen fuldstændig ret i at hvis det så ender i at man permanent underforbruger jamen så

selvfølgelig ret interesseret i hvad revisionen så

den debat der lige har været sig nogle uhensigtsmæssigheder men bestemt også nogle rigtig gode og fornuftige takter i forbindelse med budgetloven

har konsekvenser for vores kommuner

man økonomistyrer i sidste ende og hvordan pengene også bliver brugt til velfærd ude i kommunerne

jo en vigtig debat at have og jeg synes også at nu hvor vi står foran et folketingsvalg er det

rart at høre hvordan de forskellige partier stiller sig

det at have en budgetlov det er fint og at man skal overholde de rammer og de aftaler

er skruet bedst muligt sammen og jeg synes det bliver

vil jeg gerne høre hvad dfs holdning er til den nuværende budgetlov og hvordan den eventuelt kan

man planlægger at bygge den om fire år men så sker det ikke om fire år så sker det først om fem år og så har man udbetalingen på et andet tidspunkt og der vil det jo være oplagt at man

over en flerårig periode om det så skal være to eller tre år

skal vi ikke lægge os fast på men vi er jo ikke en del af forligskredsen om budgetloven netop fordi vi

den var meget firkantet dermed ikke sagt at vi synes at budgetloven er forkert men det udgangspunkt

der var i to tusind og tolv var for firkantet og

om undersøgelser af mindreforbrug eventuelle tendenser til benzinafbrænding og mindstekravet til underskudsgrænsen der er altså tale om emner som er ganske relevante i forhold til budgetloven og da disse undersøgelser endnu ikke er færdige

det eneste rigtige er at udsætte revisionen af budgetloven til næste folketingssamling så vi på den måde kan få et mere solidt grundlag for en kommende revision

at diskutere budgetlov og høre hvad

sammen på i dag jeg regner med at hvis man støtter

regeringens indstilling til at man netop skal færdiggøre det

det fordi man mener at den ikke nødvendigvis er perfekt

os fast på hvad man så skal mene om eventuelle ændringer af budgetloven

jo ikke nogen mening at lave analyserne hvis vi her i dag på forhånd kunne sige at

vi skal lige væbne os lidt med tålmodighed og så vente på analyserne og så tage det med

i en debat som vi havde på kl topmødet

nogle tanker om det her med flerårige budgetter

sikker på at ordføreren har fået rigtig rigtig mange input fra venstreborgmestre og

sendt gode forslag frem

helt grundige analyse og så kommer finansministeren jo også på lige om lidt og så kan

blev vedtaget i to tusind og tolv

den daværende s r sf regering

nu er der så kommet det her lovforslag som foreslår at revisionen udskydes men revisionen er yderst påkrævet

har ikke ført til orden i de offentlige finanser tværtimod har loven skabt et regime hvor fokus er fjernet fra borgernes behov og i stedet er blikket stift rettet mod at overholde eus skrappe krav om besparelser på de offentlige budgetter

loven måler ikke på om midlerne i den offentlige sektor giver mest effekt for borgerne i form af velfærd og sundhed loven rammer kassetænkning hvor det vigtigste er om bundlinjen i regnearkene stemmer år for år det blokerer for investeringer i social miljømæssig og økonomisk bæredygtighed budgetloven er et redskab til at gennemføre en ensidig økonomisk politik hvor regeringen sænker skatter især for de rige og de højtlønnede og samtidig hævder at der ikke er råd til velfærd og sundhed når det finanspolitiske råderum er brugt på skattelettelser må kommuner og regioner holde igen fordi budgetloven siger at det ellers vil skabe et for stort underskud på de offentlige finanser

budgetloven og de dertil hørende trusler om økonomiske sanktioner er et redskab til at disciplinere kommuner og regioner det skaber angst for merforbrug som medfører at kommunerne generelt gennem årene har brugt mindre end de faktisk måtte

det vidner følgende fakta om i alle år siden to tusind og ti har kommunerne brugt mindre end de måtte i henhold til økonomiaftalerne med regeringen for at undgå sanktioner som følge af budgetoverskridelser i alt har kommunerne siden to tusind og ti brugt en og tredive milliard kroner mindre end de måtte i samme periode er der forsvundet mere en femogtredivetusind fuldtidsstillinger i kommunerne hvoraf hovedparten af velfærdsjob det svarer til en nedgang i antallet af stillinger på knap otte procent regionerne har oplevet en

men det skal sammenholdes med at de regionale sygehuse har leveret en produktivitetsfremgang på tre og tyve procent i samme periode samlet set er fuldtidsbeskæftigelsen faldet med cirka tredivetusinde og femhundrede siden to tusind og ti i regioner og kommuner svarende til et samlet fald på fem procent serviceudgifterne per indbygger er faldet med elleve procent

den står i vejen for at kommuner og regioner kan levere den velfærd og sundhed som befolkningen har behov for og efterspørger

svaret er enkelt her fra vores side det er sådan set ikke at udskyde en revision af budgetloven det er sådan set

at skrotte den eller foretage handlinger som svarer til at skrotte den lave en grundlæggende revision som kan indebære flerårige budgetter feks

de stramme regler og at man derudover selvfølgelig også tilfører kommuner og regioner de nødvendige midler til at levere ordentlig velfærd så

vi synes man skal gøre med budgetloven og ser på den baggrund sådan set ikke nogen særlig grund til at udskyde evalueringen vi ser tværtimod et behov for at man

skal fjernes jeg synes bare at det er at blande æbler og pærer lidt altså at diskutere på den ene side om der bliver bevilget for få penge til at opretholde den velfærd og det serviceniveau som borgerne forventer og som

hvert fald nogle der synes også er et passende niveau

til budgetloven for lad os forestille os at der næste år blev lavet en kommuneaftale der gav kommunerne dobbelt så mange penge som næste år så det eneste der ligger i budgetloven er jo at de så bare overholder den aftale

penge der er til velfærd eller hvordan kommuneaftalen kommer til at se ud om

er mange penge eller få penge den siger jo bare at man skal overholde de aftaler

velfærden der er fyret rigtig mange mennesker osv

synes jeg bare mudrer debatten lidt i stedet for at placere det hvor der er nemlig

politiske aftaler og de kommuneaftaler som ikke leverer nok penge til det velfærdsniveau vi gerne

thorningtiden at der på budgetdelen var nedskæringer minusvækst når der blev forhandlet kommuneaftaler desværre det var ikke noget vi stemte

diskussion om budgetloven som som værktøj og der må man bare sige at den måde som budgetloven fungerer på

er den et helt centralt nedskæringsværktøj som jeg også nævnte i min tale og den måde som den fungerer på

skabt den her angst for at komme til at bruge for meget hvilket har betydet at kommuner for eksempel år efter år har brugt mindre end de måtte det har været værre i nogle år end i andre

ene er selvfølgelig hvor mange penge der bliver bevilget det er klart og det andet er at budgetloven som værktøj og begge dele har så at sige bidraget til den meget triste udvikling

fuldstændig enig i kritikken af at den er for stram og at den ikke levner plads til at føre keynesiansk politik i krisetider

indrette budgetloven og ikke siger at der ikke er nogen logik i

ad hvilken vej man når frem til det nye resultat

underordnet i forhold til om

stemt for en kommuneaftale fordi vi var med i tre finanslove under

betyder det at enhedslisten er tilhænger af

de bevillinger til militæret når vi åbenlyst går ind for

at at militæret skal have have færre penge end det har i dag

de kommuneaftaler der blev lavet hvor der var minusvækst på budgetdelen blev lavet med s r sf regeringen og senere s r regeringen og de borgerlige partier imod enhedslistens

jeg bare er lidt vigtigt at få med for

der kom ud af sidste valgperiode budgetloven sætter begrænsninger på politikerne i forhold til at overholde de budgetter der er vedtaget og ikke bare

var det reglen og ikke undtagelsen at demokratisk vedtagne budgetter

blev overskredet fra nitten tre og halvfems og frem til budgetlovens vedtagelse steg det offentlige forbrug med hele syv og firs milliard kroner mere end det der var planlagt det er et

på demokratisk vis og så skrider de år efter år

en anden politik end den der egentlig var vedtaget så budgetloven

er helt grundlæggende en meget meget stor succes der har været med til at bringe orden i dansk økonomi så skal den selvfølgelig revideres og det er et

love som man har for at se på om de fungerer efter hensigten og om de kan blive bedre og det kan budgetloven givetvis på nogle områder det er nogle interessante analyser der bliver lavet i finansministeriet og det er også klogt at vente på de er færdige til at man eventuelt ændrer

de aftaler vi indgår overholder vi

negative konsekvenser af at have indrettet det på den måde men lad det nu være

laver den samme fejlslutning som

på den ene side budgetternes størrelse og på den anden

olsen siger at man skal sikre at man ikke bruger løs af borgernes penge men herre joachim b olsen ved jo godt at hvis regeringen besluttede at lave en kommuneaftale

blev fordoblet så var det ikke i strid med budgetloven

overholde det man har aftalt og ikke hverken skatteniveau eller eller velfærdsniveau eller hvor mange penge

brugte flere penge flere af skatteborgernes penge end man havde aftalt at man ville gøre det var det jeg mente med at bruge løs og det synes jeg selvfølgelig kæmpe problem vi kan have politiske uenigheder om hvor højt

og afsat nogle penge som man vil bruge så skal der

end der er aftalt og det var det der skete før og det betyder at det offentlige forbrug og den offentlige sektor blev større end det man politisk demokratisk havde vedtaget

at den her misforståelse med at budgetloven skulle betyde sparepolitik eller

synes er et et fornuftigt skatteniveau eller hvad sf synes

for diskussionen skyld er godt at få manet i jorden

bare handler om at overholde det man har aftalt

et godt demokratisk princip at man ikke bruger flere penge end man har aftalt selve modellen kan så skrues bedre sammen i vores optik men det handler altså ikke om sparepolitik eller at bruge løs af borgernes penge det handler

overholde det man har aftalt og der tror jeg egentlig

bare kan bruge løs af borgernes penge så var det en henvisning til at

brugte flere penge

helt ukontroversielt

så jeg kan fuldstændig bekræfte at vi har

fælles forståelse af hvad budgetloven

at den planlagte revision er sat i gang for sent i forhold til blive gennemført som aftalt det ligger i aftalen

revisionen skulle ske i år hvor man også har kendt til de særlige forhold når det

men nu står vi så her

grundlag for en grundig revision så på den ene side kan vi godt se

at man bør vente på de faglige analyser og erfaringsopsamlingen på den anden side mener vi at kommunerne styres alt for hårdt og ønsker at give dem

styre egen økonomi alternativet mener at kommunerne

langt højere grad end det budgetloven giver mulighed

især i klimatiltag og løsninger der fremmer den bæredygtige omstilling mange af de løsninger der understøtter den omstilling kan ikke gennemføres når der er så stram økonomisk styring

at vigtige tiltag i kommunerne for

for klimatilpasning og energi udskydes til minimum næste budgetår på den baggrund forventer alternativet at stemme hverken

gerne gøre den mere fleksibel

vi ønsker ikke helt at afskaffe budgetloven

lemper sanktionerne og sikrer at kommunerne tør bruge de penge de har til rådighed og at vi giver

bedre mulighed for flerårig planlægning så man et år kan køre med under eller overskud hvis man til gengæld

helt andet blik for hvordan finansministeriet

en klog økonomisk grøn politik

også godt kan hænge sammen med at vi har en budgetlov

skal der være rum for mere fleksibilitet for langsigtet planlægning

af de mål der skal til for at nå vores klimamål

vores sociale mål for hele socialområdet og jeg ved at herre torsten gejl er socialordfører

her og nu men vi ved godt at ud over de menneskelige konsekvenser kan det også koste

klog og langsigtet økonomisk

til budgetloven i dag er udgiftslofterne jo sådan helt betonagtigt en årige og det frister til at bruge penge i ren panik

sidst på året fordi pengene ikke kan spares op og bruges det efterfølgende

det er en dårlig anvendelse af offentlige midler min kollega herre rune lund var inde på hvor mange penge det faktisk har betydet igennem årene i et underforbrug

som var tilsigtet skulle bruges på velfærd lige før jeg

respekt må gå begge veje det er egentlig vores syn på budgetloven

kommunerne under et og i ministerierne gives mulighed for

enheders samlede udgiftsloft på for eksempel en

fungerer tilfredsstillende budgetloven

det såkaldte strukturelle underskud på de offentlige finanser højst

procent af bnp hvilket svarer til omkring

jo fjollet at pålægge os selv en begrænsning

vil give mulighed for at føre en aktiv og ekspansiv finanspolitik i krisetider endelig står vi også fortsat med

ren midlertidigt at køre med et underskud der er lidt højere end

vi ved at det er en midlertidig

over for en ny regering altså at det er nødvendigt status quo er nemlig

særlig klog eller særlig fornuftig økonomisk

fra det her folketingsår til det næste og det kan vi

det har været fint at have en diskussion om det men men jeg synes jo

vi jo lidt mere oplyste i forhold til eventuelle revisioner af budgetloven så fra konservativ side bakker vi fuldt op om

og det er ikke sådan at de relevante fagministerier først og fremmest finansministeriet men også økonomi og indenrigsministeriet og andre ministerier

ingen erfaringer har med hvordan den er skruet sammen det er ikke sådan at der er ingen ude i kommunerne der har gjort sig nogle tanker om hvordan budgetloven er skruet sammen

overholde dem det synes vi er rigtig positivt

diskussionen på et oplyst grundlag når det foreligger det

får den her revision som så udsættes med lovforslag vi behandler nu

penge som der ikke er grundlag for fordi det ligger uden for det man har aftalt men det må da være et lige så stort problem at man har et underforbrug på velfærden på en og tredive milliard kr fordi man har lavet en bestemt struktur som gør at man

det man har aftalt af frygt for repressalier og konsekvenser

noget af det som vi har aftalt

stilling til om vi skal lave noget om så vil jeg gerne have at vi har de analyser som finansministeriet er ved at foretage

få fremlagt de analyser i næste folketingsår

lad os nu afvente dem og så kan vi tage diskussionen om hvordan vi

det arbejde som vi har sat i gang for at få noget viden om de mange påstande der er omkring budgetloven

inden vi tager stilling til hvad der så skal ske og jeg vil godt sige nu bare for at foregribe spørgsmålene at jeg ikke

stilling til

fremadrettet det har jeg ikke ud fra den betragtning at den viden

bede om at have på baggrund af analyserne inden jeg tager stilling til hvad

eksempelvis rigtigt at budgetloven lægger op til såkaldt benzinafbrænding altså at man sidst på året bruger af budgettet fordi man ikke kan videreføre det eller er det bare noget vi snakker

især i den periode hvor sf sad i regering

og hvis man kigger på to tusind

og ikke på den samlede aftale ikke på anlægssiden så det som herre joachim b olsen sagde har været det klart positive ved budgetloven nemlig at man nu

gælder altså alene på driftssiden det gælder ikke på anlægssiden

de foreløbige tal for to tusind og

men en overskridelse på to milliard kroner på anlæg så hele den her snak om at budgetloven binder kommunerne

jeg skal som sagt der skal ske med budgetloven jeg tillader mig at holde et åbent sind for hvad der er den rigtige vej fremadrettet for budgetloven jeg mener stadig væk at der bør være en budgetlov

skal udvikle sig fremadrettet en ramme for hvad

tilkendegivet bare for også at imødegå det spørgsmål på forhånd på kls

men at det krævede at kommunerne kunne vise at de

den aftale vi har på det samlede budget når man tager både drift og anlæg med

det er altså sagt sådan lidt jævnt ikke særlig fremmende

at bruge rigtig mange flere penge i år en for så at have tilbageholdenhed i år to

jeg tror på at det der vil være svært vil være hvis man har

der er kontraproduktivt i forhold

eget ønske om at lave flerårige budgetaftaler

glæder mig over at der tilsyneladende er god opbakning til at vi udskyder

det gør at vi får analyserne her hen over sommeren og det gør at alle

partier har rig lejlighed til at sætte sig ind i indholdet af analyserne og få den viden der gør at når vi møder ind til den kommende folketingssamling

tyve har vi alle sammen et oplyst grundlag for at drøfte

glimrende anledning til at diskutere noget der har så store konsekvenser for så mange mennesker og som er en vigtig og integreret del af vores økonomiske politik

er i finansministeriet så langt fremme at hvis der var politisk ønske nu fra regeringen om

vi ved at vi kommer tilbage til det senere i forhold til det andet man kan jo altid lave en lovændring uden at basere det på viden det kan man altid gøre så selvfølgelig ville man kunne lave en lovændring man ville bare ikke have en viden der gjorde at vi vidste om myterne og fortællingerne om for eksempel benzinafbrænding og andet er rigtige eller bare er myter derfor mener jeg ikke at det saglige grundlag for at gennemføre en revision af budgetloven er til stede i dag

vil være det når vi møder ind til folketingssamlingen

statsregnskabet og som jeg erindrer det

de snart tyve år jeg har siddet herinde plejer det at være en meget kort

der nogen

danmark har

den tradition at den statslige forvaltning i

vi kalder regnskabsaflæggelsen

sådan er det selvfølgelig fortsat

og afgifter statsregnskabet for

er specielt på to måder

første har rigsrevisionen for første gang nogen sinde taget forbehold for rigtigheden af § otte og tredive skatter og afgifter det vil sige at rigsrevisionen

er rigtigt opført i regnskabet for det andet har folketingets statsrevisorer for første gang siden det første statsregnskab blev aflagt i atten en og halvtreds indstillet til folketinget at statsregnskabet kan godkendes men med en række bemærkninger jeg er selv udpeget til statsrevisor og jeg og mine

fra dansk folkeparti radikale venstre liberal alliance venstre og enhedslisten ser med stor alvor og bekymring på at der er usikkerhed om rigtigheden af indtægterne i statsregnskabet og usikkerhed om den underliggende inddrivelse

og virksomheders gæld til staten statsrevisorerne opfordrer folketinget til at se godkendelsen af statsregnskabet for

sytten som en anledning til en mere generelt drøftelse af

usikkerheden om indtægterne i statsregnskabet for

og sytten er kun toppen af isbjerget under toppen ligger en række alvorlige og truende problemer der vidner om et skattevæsen

svindel med udbytteskat opkrævning af ulovlige ejendomsskatter mangel på it understøttelse af skatteopkrævningen og

problemer som har kostet skatteyderne milliarder

medført at skyldnere ikke oplever nogen konsekvens af at have gæld til

og at mange borgere og virksomheder mister tillid til skattevæsenet

svigtende it systemer mens andre har været politiske

at man har høstet effektiviseringsgevinsterne i skat

anerkender vi at mange parter og partier er ansvarlige for den udvikling vi anerkender også at den nuværende regering har iværksat en række initiativer for at styrke skatteforvaltningen med planer som skat ud af krisen og et nyt skattevæsen ny organisering flere medarbejdere og velfungerende it spørgsmålet er bare om det er tilstrækkeligt

at styrkelse og genopretning af

i danmark bliver højt prioriteret af alle partier i folketinget og af den nuværende og kommende regering borgere og virksomheder i danmark skal betale deres skat til tiden og de skal hverken betale mere eller mindre end forudsat det er hele fundamentet for vores velfærdssamfund og det er fuldstændig afgørende for retsfølelsen at der bliver

at undgå at betale

regering og forvaltning må bruge alle kræfter på at undgå at der igen bliver

rigtigheden af statsregnskabet

og atten og for kommende statsregnskaber det drejer sig grundlæggende om tilliden til stat og samfund

sidste gang at vi skal have en debat om de her emner

en generel drøftelse og en af de ting

bør ske meget hurtigt er jo at vi får ansat nogle flere i skattekontrollen der konstaterer

ligesom enhedslisten synes at der skal ansættes flere årsværk i skattekontrollen og

det ikke om et tal det handler om at få det rigtige rigtige antal medarbejdere men vores vurdering er blandt andet på baggrund af dialog og samtaler med de faglige organisationer at

en af de udfordringer vi har lige nu når vi for eksempel spørger finansministeren om

sådan kan man slet ikke regne selv om vi i gentagne svar har set at den enkelte kontrolmedarbejder alt afhængigt af hvilke skattekontrolprojekter det er vi taler om

hvis man ansætter en medarbejder til kontrol af sociale ydelser hvor mange penge den medarbejder får ind og så kan man lave en en businesscaseberegning men den måde at regne på

totalt fraværende når vi snakker staten

henvendelse fra statsrevisorernes side og det er ikke sket før

bør hele folketinget lytte meget meget grundigt efter når man sender

en henvendelse og når vi går op og tager ordet til

hvis man nu opdager at tusind flere medarbejdere rent faktisk

inddrive nogle flere skatter og afgifter så må man jo formode at

at det rent faktisk med flere og flere medarbejdere vil betyde at man

får flere indtægter så det må være forretningsgangen i det uden at jeg skal tillægge

temmelig hårdnakket nægter at regne på den måde hvor man regner meget på skattegabet altså sådan en lidt syntetisk konstruktion hvor man ser på hvor mange

kroner får vi i kassen i forhold til hvor mange kroner vi ville have haft i kassen så skal man jo opstille nogle forudsætninger for at finde

ligesom udgør for at finde ud af hvor mange kroner man ville have haft i kassen givet nogle bestemte forudsætninger i modsætning til det hvor man ser mere på kroner i kassen altså de konkrete kontrolprojekter og man så netop får lavet den kobling i forhold til hvor mange penge

oplever meget modstand fra finansministeren i dag

holdbare i forhold til det kalkulerede og det går jo i begge retninger vi kan jo forestille

en forudsætning i forhold til indkomstskatter der så også

så ikke at man sætter den varigt ned men at man ser det over flere år

længere forløb konstaterer at der er faldende indtægter som følge af den indkomstbeskatning vi har i danmark så er nødt til at kalibrere sine langsigtede udgifter efter det på samme måde gælder det også

hvis der kommer det vitterlige bevis ind

betænkning hvor alle folketingets partier

vedtagelse men så er det jo fuldstændig rigtigt som det lige blev sagt

for socialdemokratiet at det er med anmærkninger fra rigsrevisionen i forhold til

skrevet det på tidligere det er i hvert fald ikke nyt at der er udfordringer

en årrække men man må sige her at det selvfølgelig

til efterretning i finansudvalget og det har vi også gjort i dansk folkeparti og vi er fuldstændig enige i at der ligger et arbejde foran os

har et stærkt statsregnskab for to tusind

milliard kroner efterfulgt af et overskud på en og fyrre

i to tusind og atten vidner jo om at vi har en stærk økonomi men det er klart at vi skal se med stor alvor på rigsrevisionens

§ otte og tredive om skatter og afgifter i statsregnskabet for to tusind og sytten det er også noget som vi i venstre er optaget af at

prioriteret at tilføre

ekstra ressourcer over en periode

fortælle at samarbejdet mellem finansministeriet og skatteministeriet

der er jo også nedsat følgegrupper

skatteministeriet løbende orienterer om regnskabsaflæggelse for

nedsat et samarbejdsforum mellem

er et problem der er opstået sådan hen over natten

problem som vi har et

model til og se på og og vi må jo erkende

har været opmærksomme nok på at få sat ind over for problemerne men nu skal de løses der bliver tilført flere penge

mange mennesker der bliver

og skal ikke leve med at der bliver skabt tvivl om statsregnskabet det ønsker vi ikke i venstre derfor handler det om nu at vi bevæger os i den rigtige retning men det er jo ikke nogen

snuptagsløsning det er et langt sejt træk der skal genoprette vores tillid som også den

nævnte altså tilliden til at man betaler sin skat

betaler mere eller mindre end det man skal man betaler den også til tiden og man regner med og forventer

at naboen gør det samme så

når statsrevisorerne og rigsrevisionen tager forbehold over for § otte og tredive nemlig skatter og afgifter og indtægtsdelen der det er halvdelen af statsregnskabet

jeg har forstået statsrevisorerne sådan at rigsrevisionen trods forbeholdet er nået frem til at hovedparten af skatter og afgifter er betalt og registreret rigtigt i statsregnskabet og derfor er der så anbefalinger om at godkende men med en kraftig kritik af skat eller skatteforvaltningen som det jo

nu er det jo helt på sin plads at skælde ud på på skat og skatteforvaltningen men man må også sige at folketinget og i særdeleshed de partier som har stået bag ødelæggelsen besparelserne de evindelige omstruktureringer af skattevæsenet den sparen

desværre står i dag det positive

at siden to tusind og femten har diskussionen ikke længere været hvor meget der skulle spares

er blevet ansat næsten tre tusind ekstra årsværk i vores skatteforvaltning det topper og nitten men desværre er problemet jo også at allerede i tyve altså til næste år vil budgettet falde

taget politisk beslutning om

det er jo en enormt usikker situation vores

form for politisk afklaring inden sommerferien

vil det jo være sådan at der er mange medarbejdere som vil overveje

i skatteforvaltningen eller ledere der skal overveje hvad

opleve at at midler til de stillinger måske ikke bliver forlænget eller at folk måske vælger at søge væk og det er absolut det som

skatteforvaltningen mindst af alt har brug for lige nu det kan være finansministeren kan kommentere på

skatteministeriets område om det er en budgetlægningsproces der på det arbejdsniveau som budgettet er på nu tager hånd om at sikre at

der tilsyneladende også er problemer med at lære

nu består af syv styrelser har jo været en omstrukturering

som foreløbig ifølge dansk told skatteforbund har resulteret i det de kalder et

medfører tabte indtægter i milliardklassen

vores skattevæsen og dermed gentager mange af de fejl som vi desværre så ved strukturreformen i to tusind og fem

gentager man fortidens fejltagelser er der desværre rigtig meget der tyder på det er i hvert fald de meldinger der kommer ind når man snakker med de faglige organisationer det er ét problem et

problem er jo at vi sådan set heller ikke i folketinget har en systematisk opfølgning på de beretninger der kommer fra statsrevisorerne

synes vi der er fire helt presserende problemer som som skal håndteres det ene

er at vi skal have et gulv under budgettet sådan

bliver fyldt op og der skal skabes hurtigst mulig politisk afklaring

man vælge nogle af de skattekontrolprojekter som jeg blandt andet har spurgt ind til hvor der er en meget meget meget god økonomi i det altså hvor medarbejdere

deres egen løn ind fem eller ti gange

som i det private i hvert fald var blevet udført for længst inddrivelsen skal styrkes også med årsværk og så skal vi også se på de regnemetoder for hvordan man mener at medarbejderne tjener deres løn ind det var noget af det som jeg blandt andet spurgte herre henrik sass larsen om hvordan de bliver skruet sammen på en måde som tager udgangspunkt i almindelig sund

godkendelse af statsregnskabet men det gør vi

normalt var det noget vi havde klaret i udvalget som jo også har afgivet betænkning hvor et

enigt udvalg indstiller at statsregnskabet for to tusind og sytten godkendes præcis som også statsrevisorerne og rigsrevisionen har anbefalet

bredt flertal i folketinget

derfor er der også blevet taget rigtig rigtig mange initiativer for

nødvendigt men statsregnskabet indstiller vi altså

og ser med alvor på at statsrevisorerne er bekymrede og at rigsrevisorerne har taget et generelt forbehold for

og noterer os at der ifølge skatteministeren er fremgang i udarbejdelsen af to tusind og atten regnskabet for § otte og tredive og at rigsrevisionen mener at der er sket en betydelig reduktion i usikkerhederne i forhold til udarbejdelsen af to tusind og atten regnskabet på den baggrund indstiller alternativet statsregnskabet for finansåret to tusind

mange forhandlinger ovre i skatteministeriet for

de massive problemer der er

statsregnskabet for for to tusind og sytten og de meget kritiske bemærkninger der er kommet fra statsrevisorerne og vi havde også statsrevisorerne på besøg i finansudvalget for nylig

og møder op og i den grad understreger at det her er

jo ikke noget man gør jævnligt eller på årlig basis

alligevel at at statsregnskabet for to tusind og sytten godkendes

er kommet fra mange af mine kolleger fra de andre partier tager det her aldeles alvorligt og en del af løsningen er er at vi får bemandet

og på den rigtige måde

tilliden til at vi som politikere

de indtægter der skal til men også

borgernes penge bliver forvaltet på en ordentlig måde

det synes jeg man ærligt skal skal sige

indstiller vi altså også at statsregnskabet

indstiller statsregnskabet til godkendelse

rigsrevisionen har fundet den her anledning til at tage forbehold for det

der vedrører skatter og afgifter og det er selvfølgelig alvorligt

gør at der kommer flere muskler i skattevæsenet men også

kan blive enige om herinde når vi arbejder med med de her ting som

det kræver tror jeg i hvert fald et samarbejde på tværs af partierne og også på tværs af blokkene for den sags skyld hvis vi skal

og her er forslagsstillerne jo egentlig statsrevisorerne og nu er herre henrik sass larsen både socialdemokratisk ordfører og også statsrevisor men

og statsrevisor

og jeg er lige præcis én plads over herre henrik sass larsen i anciennitetsrækkefølgen så jeg kan bevidne at der i de cirka tyve år vi har været i folketinget samtidig ikke har været et

hvis vi havde folk med endnu længere anciennitet til stede ville de sige

statsregnskabet for to tusind og atten det blev præsenteret den femtende marts i år har et overskud på en og fyrre milliard kroner det viser at den højkonjunktur vi

det formål at hvis vi skulle komme ind i en ny krise og det siger al økonomisk historik at vi på et

tidspunkt gør så vil vi have rygraden så vil vi have musklerne så vil vi have noget kapital vi kan bruge til at understøtte dansk økonomi holde hånden under beskæftigelsen ligesom man gjorde i to tusind og ni

dengang vi blev ramt af den internationale finanskrise

derfor er

de overordnede tal et stærkt statsregnskab men det har selvfølgelig

at rigsrevisorerne og statsrevisorerne har været nødt til at tage forbehold for rigtigheden af § otte og tredive

tegn på at der er store fejl eller svigt i § otte og tredive altså skatteindtægterne men der er nogle afstemninger der gør at man ikke er sikker på om der

finansudvalget tidligere i år har kunnet notere at nogle af de usikkerheder der var i to tusind og sytten regnskabet er afklaret i forhold til to tusind og atten regnskabet

man dermed har fået nedbragt nogle af de usikkerheder der gjorde at rigsrevisionen var nødt til at tage forbehold for § otte og tredive i to tusind og sytten regnskabet det har finansministeriet og skatteministeriet arbejdet tæt sammen om i den forløbne periode lige siden vi fik den første melding fra rigsrevisionen om at der var så store usikkerhedsfaktorer at man ikke ville kunne give

og tredive har der været et tæt samarbejde

der fortsat være det er jo sådan bare for at

at hver ressortminister er ansvarlig for sit eget område og finansministeriet

ansvarlig for at samle opstille og sammentælle de enkelte poster der er undervejs men det er klart at finansministeriet også skal have en rolle til at hjælpe de ministerier der har problemer med at leve op til den standard som vi forventer og derfor har der været et samarbejde mellem finansministeriet

og skatteministeriet om at få lavet en nødvendig oprydning på de punkter hvor der er så store usikkerhedsfaktorer i forhold til to tusind og sytten regnskabet der er en række

ordførere som har nævnt at der er behov for

gøre noget mere ved skattevæsenet altså

jeg også glad for at kunne oplyse at der siden to tusind og femten er blevet tilført cirka tretten milliard

i forhold til de budgettal der lå i to tusind og femten til skattevæsenet når vi som regering i august måned præsenterer

er nogle særlige engangsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af det nye ejendomsskattesystem

igen i to tusind og tyve og fremefter og derfor skal vi hele tiden diskutere

bruger pengene bedst i den offentlige sektor bruger vi dem på skattemedarbejdere på velfærdsmedarbejdere på

har sagt at der skal tilføres tusind ekstra medarbejdere i

nye medarbejdere blandt andet

oprettelse af nye skattecentre rundtom i landet

trådte i kraft den toogtyvende februar til erstatning for

efi system der blev sat i kraft i to tusind og tretten men som aldrig kom til at virke fordi det

det betyder at vi nu på en række områder har mulighed for at gennemføre en inddrivelse blandt andet

her for nylig udbetalte

en lang række danskere med gældsposter til det offentlige der oplevede at i stedet for at

inddraget til at afvikle den gældspost de måtte have eller dele af den

så derfor er der tegn på at skattevæsenet er i bedring der er tegn på at skattevæsenet har

ressourcer der gør at de kan løfte opgaven bedre end det vi har set tidligere men jeg tør ikke sige at vi er i mål endnu det tør jeg ikke og derfor er det en god idé at partierne bredt i folketinget på tværs af de

prøver at samles om at lave en helhedsaftale

af den nuværende skatteminister en aftale om hvad

arbejde

som en del af det politiske spil men at vi bliver enige om igen at lave en bred politisk aftale om hvordan vi sikrer en langsigtet strategi for

for at løse den opgave der må være når herre rune lund nævner at det er vigtigt at vi hurtigt får afklaret

i de kommende år ja vi har budgetoverslagsår inde i finansloven men det er er når regeringen

i august måned for det kommende finansår at der kommer et endeligt bud på hvad rammerne vil være og det betyder at man der har en mulighed for

vi har som sagt siden to tusind og femten

lå dengang tilført

på finansloven nu her det

se den her positive fremrykning der

forsøgt at tage ved lære af fortiden

så valgt at sige nu starter med noget af det

er basalt også selv om det ikke løser alle udfordringerne men får det til at køre og så derfra bygger på videre fremadrettet jeg håber at vi kan fortsætte det gode samarbejde med både rigsrevisionen og statsrevisorerne i forhold til

få afklaret de uafklaretheder

tør ikke i dag sige om rigsrevisionen

fjerne deres forbehold eller der fortsat vil være en rest af forbehold tilbage

hvert fald vores ambition fra finansministeriets side det er min ambition som finansminister og regeringens ambition at vi skal gøre alt hvad vi kan for at forsøge at undgå at have en lignende sag med et lignende forbehold næste år når vi diskuterer statsregnskabet for totusinde

det som var ærindet

set bare kommer orden i den konkrete helt almindelige bogføring sådan at vi ved hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og ikke nogen særlig stillingtagen til om

at knibe for os alle sammen så det var det der var ærindet her og ikke nogen

bebrejdelse eller ros eller andet i forhold til

det var heller ikke mit ærinde her mit ærinde var blot fordi nogle havde nævnt et ønske om eksempelvis tusind flere medarbejdere

vi allerede har planlagt at ansætte to tusind flere medarbejdere

egentlig et svar på nogle kommentarer der var jeg anerkender fuldt ud at statsrevisorerne har haft en meget sober tilgang til diskussionen her den saglige tilgang

og en fælles interesse i at det grundlag som statsregnskabet hviler på

penge ind specielt i nogle kontrolprojekter på momsområdet er det helt vilde summer som hver enkelt skattemedarbejder hiver hjem og der er det bare mærkeligt at man ikke har

fornuftig businesscase i at ansætte nogle flere kontrolmedarbejdere

har noget at lave fra de møder om morgenen til de går hjem om eftermiddagen og der er masser af arbejdsopgaver de ikke når og hvis de havde kunnet

faktisk til skattekontrollen som ikke har fået så meget

at finansministeren sagde at der egentlig vil ske en videreførelse af bevillingen

i hvert fald det der er finansministerens mål og så er der nogle enkeltudgifter nogle engangsinvesteringer

der ligesom skal trækkes fra i forhold til det gulv der vil ligge

skal sige det lidt højere for det vil i høj grad give en ro udeomkring i

det nye ejendomsvurderingssystem

derfor i mine øjne ikke nødvendigvis skal videreføres fremadrettet

jeg videre at vi i august måned vil lægge frem hvad vi mener der skal være så jeg lægger mig ikke i dag fast på et niveau

tilkendegiver at vi er villige til også fremadrettet at investere de penge der er nødvendige i at sikre at

for at den enkelte skatteborger betaler det rigtige man skal

hvad angår skatteopkrævning men også inddrivelse kan man stole på at de regler der gælder for en selv også gælder for det omliggende samfund for hvis først den kollektive retsfølelse på skatteområdet forsvinder

bruge alle mulige smuthuller eller krumspring eller ulovligheder for at undgå at betale det man skal

om skatteforvaltningens budget for

sommerferien vil komme en eller anden form for foreløbig afklaring jeg jeg kunne i

godt tænke mig at der blev lavet en politisk aftale eller en forståelsestekst hvor man sagde

at der ikke bliver skabt den usikkerhed som gør at folk begynder at søge væk eller lede efter andet arbejde eller at chefer måske efter sommerferien begynder at overveje om de har råd til videreføre midlertidige stillinger og så videre

dem er der masser af der udløber hele tiden det er jo

man investerer i it systemerne på og det er

sige anlægsinvesteringer men der må vi jo også bare sige

de aktstykker der er at der vil komme mange mange flere

inden inden for det her kalenderår så midlertidige

glad for at vi en overgang havde en national aftale et bredt kompromis på skatteområdet og ro på området

har brug for efter perioder hvor der både har været markant nedgang i

jeg selv sad som som minister tilbage for ni år siden og tidligere og nu de senere år har været markant fremgang i beskæftigelsen

større afklarethed gerne bredt politisk for